henrik sass larsen leif mikkelsen

samme er taget tilbage det drejer sig om ændringsforslag nummer seks og tyve seks og tredive

hundrede og nitten to hundrede og tretten to hundrede og fjorten to hundrede og otte og halvfjerds to hundrede og ni og halvfjerds og fire hundrede og fem og tyve til

der ikke har ændret sig siden dengang socialdemokratiet står stadig hvor vi hele tiden har stået klar til at forhandle med den til enhver tid siddende regering så længe den er klar til konstruktive bredt funderede løsninger på de reelle problemer danmark

bliver inviteret en anden ting har heller ikke ændret sig i den anden verden i regeringskontorerne

står stadig en regering der først og fremmest er optaget af at lægge store planer planer som stort set aldrig bliver til andet end det papir de er skrevet på som isdronningen i eventyret holder regeringen nærmest

spejl op foran sig selv og spørger hvem har den smukkeste plan i landet her og planer

har der sandelig været nok af til at tilfredsstille selv den mest forfængelige isdronning men ord på papir bliver jo aldrig til andet

og den nuværende vil gerne lette lette marginalskatten det er der bare ikke flertal for den tidligere regering og den nuværende

vil gerne tvinge nedslidte danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet

hver gang regeringen sådan får at vide at den ikke har flertal i folketinget for sine planer så slår den ud med armene og kritiserer

en plan det er ikke et eventyr det er faktisk heller ikke nogen ond drøm desværre er det den skinbarlige virkelighed og spejlet viser jo kun regeringen hvad den selv gerne vil se hvor ville det være godt om man vågnede til dåd af sin tornerosesøvn og så virkeligheden i øjnene det er da også bemærkelsesværdigt at statsministeren i sin første åbningstale i denne folketingssamling citerede viggo kampmanns valgslogan gør gode tider bedre jeg vil gerne benytte lejligheden til at minde regeringen om et citat fra kampmanns forgænger hc hansen han sagde engang at vi har nået vores position og fremgang ved altid at foretrække resultater frem for resolutioner

begynde at lytte mere til folketingets flertal end til sit eget liberalistiske regeringsgrundlag

til andenbehandlingen af næste års finanslov understregede jeg at tiden nu er inde til at tage de rigtige og langsigtede beslutninger for danmark den opfordring vil jeg gerne benytte lejligheden til at gentage i dag vi i socialdemokratiet har været meget klare omkring hvad vi mener er den rigtige vej for et fremtidigt rigt retfærdigt og dygtigere danmark vi vil investere i opkvalificering af arbejdsstyrken gennemføre målrettede væksttiltag og opretholde og udvikle vores velfærdssamfund der er ingen tvivl om at vi fortsat skal have fokus på at øge den vækst der ellers har været udfordret og som man kan læse i den netop udgivne økonomiske redegørelse

med regeringens femte nedjustering af vækstskønnet i træk der vil i fremtiden være færre ufaglærte jobs flere faglærte jobs end vi har hænder til i øjeblikket det er de udfordringer vi skal løse hvis vi skal gøre danmark rigere i fremtiden vi er meget ambitiøse når det kommer til at føre en politik der vil gøre danmark rigere og derfor mener jeg også at vi skal tage det alvorligt når flere eksperter peger på at der er en reel risiko for et velstandstab hvis vi ikke sørger for at

arbejdsstyrken siden vi behandlede finansloven sidst

vækstråd således peget på at vi kan risikere et betydeligt velstandstab i størrelsesordenen fem og firs milliard kr hvis vi ikke får uddannet den arbejdskraft som vi lige nu står til at mangle i de kommende år det understreger netop socialdemokratiets pointe om at regeringen vælger en kortsigtet vej når den ønsker at finansiere topskattelettelser med reformer af vores velfærdssamfund reformer der ikke er behov for

af økonomiske redegørelse der kom lidt forsinket kan man forstå at regeringen lægger op til en såkaldt beregningsteknisk

realvækst i offentligt forbrug

procent i to tusind og atten regeringens

det vil sige godt to milliard kr skal gå til blandt andet skattelettelser regeringen vil altså sætte landet i en situation hvor udgifterne til opretholdelse af serviceniveauet i vores dagpleje folkeskole ældrepleje med videre ikke følger udviklingen i befolkningen med flere ældre og flere børn men hvor regeringen i stedet vil prioritere at

det mener vi ikke er den rigtige vej for danmark når det kommer til den finanslovsaftale der er blevet indgået blandt et smalt flertal vil jeg gerne fremhæve to ting

et smalt blåt spor frem for det brede samarbejde i folketinget vi er ikke tilhængere af blokpolitik og jeg tror at brede aftaler tjener både danskerne og danske virksomheder

klare sig i den globale konkurrence derfor stiller vi også ændringsforslag om at afsætte flere midler til opkvalificering

at styrke sundhedsvæsenet vi skal sikre at flere ufaglærte uddanner sig så de kan møde fremtidens efterspørgsel og fortsat være en del af

den enkelte tryghed og sikkerhed for ansættelse og stille de rette kompetencer til rådighed for virksomhederne i danmark vi vil annullere boligjobordningen og

regeringens foreslåede lempelser af arveafgiften der reelt ikke bidrager til øget vækst og beskæftigelse og så er det en prioritet for os at midlerne for gennemførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen ikke går til regeringens planlagte

derfor foreslår vi at oprette en pulje til udsatte borgere forbedret integration og øget social mobilitet

gentage deres velkendte spørgsmål til

allerede svare nu nej vi er ikke enige i at der skal gives store skattelettelser i den nuværende situation her deler vi i øvrigt analyse med eksempelvis nationalbanken og de økonomiske vismænd lad os nu holde noget krudt tørt men at afvise den del af regeringsgrundlaget er altså ikke det samme som at føre gold oppositionspolitik vi har strakt hånden frem til regeringen når det gælder vækstinitiativer og vi har foreslået en opkvalificeringsreform der skal løfte ufaglærte til faglærte i en tid hvor vi ifølge regeringens økonomiske redegørelse nærmer os fuld kapacitetsudnyttelse på arbejdsmarkedet så næste gang isdronningerne i regeringen ser sig i det fortryllede spejl og spørger

har den smukkeste plan i landet her så bør spejlet retfærdigvis svare der er så mange planer ingen af dem bliver til noget alligevel afslutningsvis

blot ønske regeringen og især liberal alliances og konservatives medlemmer af regeringen tillykke med deres finanslov der øger den offentlige vækst med nul

havde socialdemokratiet deltaget i forhandlingerne havde det væksttal ikke været mindre men prioriteringerne havde ganske sikkert være anderledes på baggrund af dette skal jeg afslutningsvis meddele at socialdemokratiet stemmer for den samlede finanslov

via vores ændringsforslag demonstrerer hvordan vi ville have prioriteret hvis vi havde fået mulighed for mulighed for

til efter et kommende valg på et eller andet tidspunkt altså at man skal have opholdt sig i danmark i en vis periode

få adgang til de velfærdsydelser som vi kender i dag

jo voldsomt under pres også udefra så det her er også et spørgsmål om sådan lidt konservativt at holde fast i det velfærdssamfund som vi kender i

eneste der er og det er selvfølgelig lidt ærgerligt men

et faktum så kan man sige hvorfor har man ikke kunnet samle sig sammen til at

jeg kan se at man har fået samlet sig sammen til at stille fire selvstændige ændringsforslag nogle af dem har herre benny engelbrecht nævnt og to sammen med sf det er hvad det er blevet til så derfor er det jo lidt svært at skulle diskutere op mod socialdemokratiet

stillet nogle ændringsforslag og derfor må

ikke stillet ændringsforslag om at annullere dem

hvordan vi vil forhandle helhedsplanen altså to tusind og fem og tyve

så fandt regeringen ud af med sig selv at

alligevel og så endte man med ikke at lade de to ting hænge sammen

jacob jensen har jo også været til stede ved det ene kaffemøde efter det andet vi har virkelig drukket meget kaffe ovre i finansministeriet men der har jo ikke på noget tidspunkt været en reel forhandling om finansloven før det tidspunkt hvor man sagde nu hænger de to ting

et udtryk for hvad vi mener ville være opnåeligt hvis hvis vi ellers var blevet lukket ind i forhandlingslokalet forstås men det er helt klart at der er

af både kontanthjælpsloft og integrationsydelse

når man gør opmærksom på at der er en anden virkelighed end den som liberal alliance har

vores opfattelse er altså den at der er brug for nogle andre reformer

lige præcis adresserer den udfordring at vi i danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft men det kan vi ikke løse alene ved at kigge på arbejdsudbudseffekter så ved jeg godt at herre joachim b olsen lige om lidt vil sige jo jo

et problem så har man kun én løsning i

en hammer og så er det ligegyldigt om det vi skal have i bund er en

om hvorvidt man skulle holde fast i den

jarlov ud

to tusind og fem og tyve planen blev hældt ud med badevandet og så endte man med at lave en ganske snæver lille aftale om finansloven så vi har sådan set bare levet op til og fulgt de anvisninger som

på fru louise schack elholm at det skal man

ikke gøre man skal ikke fremover stole på statsministeren man skal ikke følge de anvisninger der kommer fra regeringen og det er selvfølgelig

at

sikre

bliver sat

der netop ikke har taget en lang uddannelse og som skal have en mulighed for at kunne komme ind og få nogle af de mange ledige arbejdspladser

vi kommer til at mange faglært arbejdskraft så så lad os nu lige holde perspektiverne som de er

det her ikke er en prioritering vi synes har været sjov at foretage

har været nødvendig fordi vi gerne vil sikre

at også det største regeringsparti

altså for eksempel tror jeg at der er ganske mange forbrugere som også har en vis skepsis

som som er i markedet altså sammenligner man eksempelvis med norge

tilsvarende problemstilling så det er ikke kun et spørgsmål om hvordan man indretter systemet

at elbilerne kommer til at fungere og det tror jeg så

den teknologiske udvikling også

når jeg ser på

vækst i det offentlige forbrug hvad betyder det

færre offentligt ansatte omkring små fjortentusind færre i den offentlige sektor

ansætte lidt flere i ældreplejen man kan gøre en lille smule mere for folkeskolen man kan gøre lidt mere i daginstitutionerne vi er rigtig glad for at vi har kunnet levere nu for andet år i træk

vil også gerne sige tak til de konservative og til liberal alliance for et rigtig godt forløb der har været i forbindelse med finansloven for for to tusind og sytten vi kunne høre på den

hvordan det var gået med de forhandlinger jeg må sige at vi haft et formidabelt

forløb i i forbindelse med finansloven for to tusind og sytten

der kommer år efter år og i to tusind og sytten

yderligere en milliard kr der skal bruges til værdighed i ældreplejen

ikke fordi vi har mistillid til kommunerne men alligevel heldigvis viser det sig med de foreløbige tal at over firs procent

brugt de her penge rigtigt det vil sige at over firs procent af de ældre

kommunerne på den ene eller enden måde har oplevet

har kunnet fremskaffe de penge altså

set at rigtig mange kommuner derude laver god mad vi anklager ikke kommunerne for at lave dårlig mad men maden er ikke noget værd før den er

har værdi for den ældre og andre som får

at man kan producere mere mad på stedet altså på plejehjemmene

en pulje af til at de steder hvor man har fælleskøkkener og andet

det bedre jeg tror vi alle sammen har set billedet af den der sorte plastikbakke med tre rum i med folie henover og noget hvid mad nede i det kunne vi rigtig godt tænke os blev langt bedre til den store gruppe som jo faktisk får mad i eget hjem det er cirka halvtreds halvtreds

vi håber virkelig at kommunerne vil byde ind på de penge

kan få glæde af de her penge også på den lange bane så ældreområdet har fyldt rigtig meget i

vi glæder os over at det går den helt rigtige vej og det gør det nu for

en anden ting som har optaget os meget er

politiets arbejdsvilkår hvordan får vi løst de udfordringer

desværre næsten daglig bliver gjort opmærksom på at vi har en udfordring derfor er vi rigtig glade for at vi i forbindelse med finansloven

det synes vi er rigtig positivt og vi kan også se at

afsat to hundrede og tyve million kroner netop til den opgave altså at bevogte den danske grænse

et positivt tiltag en anden ting som har fyldt rigtig meget

det gør det også i finansloven

det som vi har lagt særlig vægt på er

er kommet med er styrket udsendelse det er utrolig vigtigt at de mennesker som kommer hertil som vi tager imod giver ophold og beskyttelse men af den ene eller anden grund ikke er berettiget til at være

derfor er vi glade for at vi har fået skrevet ind at det arbejde med at få lavet aftaler med de

en anden ting som vi er rigtig glade for

hvad er nødbremsen nødbremsen er netop at man kan

på grænsen når der kommer flygtninge til danmark

bare for et år tilbage

ikke tilbagevise flygtninge på grænsen men det er

kommer fra tyskland kommer man jo ikke fra et land i kaos og krig

tyskland og derfor bliver der så den her mulighed hvis vi mod forventning kommer til at stå i en situation igen hvor folk vandrer på motorveje og andet at vi kan behandle

på grænsen det er meget positivt

som udlænding med ophold i danmark

tolv måneders ubetinget fængsel for at miste retten til permanent ophold

huske at det er folk der kommer til udefra der kommer til danmark

med kongekrone og det hele på et dokument på at de ikke kan indordne sig under det regelsæt der fungerer i danmark jeg vil også gerne sige at hvis man har fået seks måneders ubetinget fængsel i danmark har man ikke bare stjålet en cykel så har man lavet noget der er noget

rigtig glade for at det er blevet skærpet så

tolv måneder men seks måneder det nu kommer til at omhandle så mister man retten til

i finansloven som jeg også gerne vil se om jeg kan nå ind på

set ikke en ny pulje men vi har fået omdefineret en pulje det er en pulje på tre hundrede

særtilskudspulje til kommuner som har

pulje som enhedslisten i sin tid fik lavet

million kroner til de absolut største

at københavns kommune fik otte og halvfems million

fem og tyve procent men det var alle kommuner der bidrog til det blandt andet sådan en kommune som lolland kommune bidrog til puljen

sociale indeks altså den kommune der har de mest udfordrede borgere

lavet den om puljen er der stadig væk

den selvfølgelig blevet meget mere lige også socialt nu går den til de kommuner som har de største udfordringer

vi selvfølgelig rigtig glade for en anden ting som har fyldt rigtig meget for os i forbindelse med finansloven

det glæder os meget at det er lykkedes for os

før har man haft

om man får pengene igen så reelt har

sat pengene af i overslagsårene også det vil sige at man nu kan beholde medarbejderne det vil sige at man ikke hvert halve år skal

gode medarbejdere man kan fortsætte den gode indsats

den situation vi står i lige nu med de meget store byggerier

ikke netop nu vi skal til at spare på

et system som er operativt som er godt har gode medarbejdere har medarbejdere med erfaring som kan gå ud og foretage de stikprøvekontroller som

vil også gerne sige tak til 3f som har rost os for at det er lykkedes at få det her med i finansloven for for to tusind og sytten

beløb på fyrre million kroner lyde af lidt er vi meget glade for er lykkedes det tror jeg også andre partier

vi har sat fyrre million kroner af til de små øfærger

kan komme tættere på landevejsprincippet som

produkt et produkt der henvender sig til nogle af de her unge som jo også har været skoletrætte

er de skal bruge matematikken til det lærer de så ude på værkstedet jeg tror på at selv om der sker en nedskæring

så sandelig at der stadig væk vil være rigtig mange unge

vælge en produktionsskole hvis det er det de har behov for men det er ikke en succes at have flest mulige på en produktionsskole

skulle handle om alt det andet jeg håber at rigtig mange kommuner har valgt at købe en bus så man kan tage de ældre ud og se på landarealerne en landmand kan komme ud og se

man kan få underholdning på plejecentret man kan holde en fest

gøre nogle ting så det at være ældre er et liv med indhold og ikke kun et liv med nogle servicestandarder hvor man bliver passet ordentligt det skal også være et liv med indhold og det tror jeg

skulle diskuteres i byrådssalene og ikke kun i udvalgene det her er byrådsbeslutninger man skal træffe derude og derfor håber og tror vi også på at man har taget det her alvorligt ude

i hele landet og de smil man kunne se på den nye regerings ansigter

til det arbejde de leverer de leverer kostumer til tv

samtidig med at kvaliteten daler og undervisere

skal fyres er en farlig cocktail

i vores have vi ville gerne have været det foruden men bortset fra det

enig i præmissen om at eleverne

har nogle udfordringer men

også kan tænke på hvad er godt for mig hvad er det der hjælper mig i min hverdag hvad er det der skal gøre mig bedre for

selvforsørgende på den lange bane der er produktionsskolen et godt ophold for mig jeg tror altså stadig på at de vil være der

at pensionsalderen øges venstre har

skal hæves med fire år mere men det efterlader

når nu regeringen med finansministeren i spidsen fremlægger en

kaffe i finansministeriet hvad vil man så sige når regeringen siger ja vi har jo

ved at man skærer ned på langtidssyges vilkår

de redskaber som der er for at dem der er på sygedagpenge i en periode kommer ud og har

til arbejdsmarkedet vi ved alle sammen at efter tre måneder på sygedagpenge bliver det rigtig svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet

er med til at forringe hele billedet

skal gøre tingene bedre i morgen end man har gjort i går og det skal man også gøre

er meget høj men gennemførelsesprocenten har været meget lav

en erhvervsskolereform hvor vi nu siger hvem er det der kommer på erhvervsskolerne man kan ikke bare blive ved med at køre rundt i et hamsterhjul og der er også et loft over hvor mange erhvervsskoleuddannelser man kan tage og det viser sig jo også allerede nu at der er færre der falder fra på erhvervsskolerne og det vil sige

i stedet for at vi putter nogle penge i et undervisningssystem for at have et undervisningssystem

at man har en uddannelse hvor kvaliteten er høj og hvor så mange som muligt kommer ud og er klar til at komme videre ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende og der er vi

uddannelserne også skal bidrage til

blandt andet på ældreområdet og hvorfor lige det det er jo fordi vi bliver flere ældre og derfor er der større plejebehov og

fordi vi lever længere med vores sygdomme vi er også blevet dygtigere og det koster nogle ekstra penge så det er på de områder vi ser at

en øget vækst samtidig vil jeg sige at

kan sænke skatten på de laveste indkomster altså at

være chauffør eller sidde i kassen eller andre steder det ville vi også være

går til velfærd og resten så skal gå til skattelettelser hvis det ser ud som det gør lige nu

at broderparten af det her altså kommer til at ryge i lommerne på de mest velstillede danskere kan

vi kender

vi har en regering som består af tre partier nogle gik til valg på nulvækst andre gik til valg på minusvækst som trods alt

det synes vi er lidt lidt men vi synes det er rigtig positivt og vi må bare sige at fakta er

i to tusind og seksten har været en vækst i det offentlige forbrug og der er blevet ansat flere i to tusind og sytten bliver der en vækst i det offentlige forbrug og der bliver ansat flere det er

vi kan se at arbejdstilsynet

kan set med omkring fyrre million kroner i og sytten vi kan se at jobrotationsordningen en rigtig god ordning for at få ledige ud

i arbejde beskæres vi kan se at voksenlærlingeordningen

grønthøster på hele uddannelsessystemet hvorfor har dansk folkeparti lagt stemmer til de her nedskæringer som i meget høj grad rammer dem man kunne kalde

hvorfor har dansk folkeparti ganske enkelt ikke meddelt regeringen ved finanslovsforhandlingerne at der var andre steder man kunne finde de penge for eksempel i de lag af befolkningen som har mere end de næsten

man går ned ad og får tyve procent i refusion til sidst men en høj refusion i starten

set allerede nu kommunerne har mulighed for at bruge de her redskaber nu

så mange af de ting vi tidligere

har kommunerne nu de bedste

kommune for den enkelte borger og så tage fat i de værktøjer

virkelig at de vågner en lille smule op derude og kigger på hvad

er aftalt for kommunernes økonomi til næste år ved vi at der kommer til at mangle en halv milliard kroner i ældreplejen

det niveau som man har i dag eller rettere en milliard

kigger på befolkningsfremskrivningen

for os handler ældrepleje altså ikke bare om tørre bukser

fuldstændig forfejlet debat at tale om tørre bukser

et værdigt liv bare at ligge i sengen fire og tyve syv med tørre bukser

have et liv med indhold selv om man er blevet plejekrævende man skal kunne kende sig selv når man står op om morgenen og kigger sig i spejlet man skal have nogle oplevelser man kalder det spisesituationen

en spisesituation det er en situation hvor man har et fællesskab hvor man spiser noget mad man hygger sig vi andre bruger flere timer på det

er

sig de nye udfordringer men også de nye muligheder som det giver vi skal tænke i helheder tingene hænger sammen danmark skal være et land der hænger sammen både socialt og geografisk jeg vil godt takke dansk folkeparti liberal alliance konservative for et rigtig fint og konstruktivt forløb i forbindelse med tilblivelsen af finanslovsaftalen for

en rigtig positiv retning igen i år har vi fire partier bevist at skattelettelser og velfærdsydelser godt kan gå hånd i hånd

jo som bekendt lavere afgifter på biler ligesom grundskylden også bliver fastfrosset til glæde og gavn for

et betydeligt fokus på blandt andet ældreområdet hvor der er fokus på ældremad og en opfølgning på sidste års værdighedsmilliard der er et betydeligt fokus på sundhedsområdet blandt andet med en kræftplan

også børneområdet vil med finanslovsaftalen blive prioriteret som en vigtig del af vores samlede velfærdssamfund

kun en økonomisk tryghed men også en tryghed

færdes frit og trygt på gader og stræder

med et øget antal betjente og den nye ordning

fokus på fortsat at kunne kontrollere indvandringen til danmark kun hvis pengene

kan vi investere i uddannelse forskning velfærd nye jernbaner nye veje bedre erhvervsmuligheder via lavere skatter og afgifter nye arbejdspladser støtte til socialt udsatte grupper og så videre alt det vi jo gerne vil hver med vores udgangspunkt mine børn får i øjeblikket det er jo juletid

guldpapir det ene barn skynder sig at spise chokolademønten om morgenen for det er det han har det bedst med

til om eftermiddagen sjovt nok

sur om eftermiddagen når han så ikke har den chokolademønt

spises en gang og tilsvarende

at forstå det men noget værre ser

ud herinde hvor denne enkle børnelærdom ikke er helt så let at forstå som man ellers skulle mene

den er i hvert fald står der jo en række af gyldne løfter i kø fjernelse af kontanthjælpsloft

og fem og tyve timersregel integrationsydelse flere penge til kulturen højere ulandsbistand mere til uddannelse mere til ældre mere til børnene mere til det hele der er meget få grupper tror jeg om nogen som

måde skal have del i den offentlige støtte hvis det står til de gode kollegaer på den røde side af

også dele mange af de ambitioner hvis man dog

også som bekendt sådan at når man peger på andre jamen så er der også tre fingre der peger tilbage på en selv jeg synes det er sølle at man ikke ønsker at lægge sin egen politik frem man har ikke engang lavet noget særligt

til de mange ting som man kritiserer aftalen for at indeholde

arbejderbevægelsens erhvervsråd eller andre gode kræfter let kunne tage at støve fair løsning

ekstra tolv minutter på arbejdspladsen det svarer vel til omkring en år over et arbejdsliv som man gik til valg på på et tidspunkt eller man kunne finde nogle af de forslag som socialdemokratiet gennemførte blandt andet støttet af sf om besparelser på kontanthjælpen og lettelser i topskat og lettelser i selskabsskat man

den politik som socialdemokratiet førte indtil for

atten til nitten måneder siden hvor man førte

eller hvor man lavede reformer som skar ned på

så der er masser af forslag som jo ikke er specielt gamle

kunne bringe ind i debatten

videre med at skabe et samfund hvor det skal kunne betale sig at arbejde hvor det skal kunne betale sig at gøre en indsats for sig selv og for sin familie og for sit land det skal være et land hvor der er tryghed på gader og stræder

måske ikke altid lige er hængt ud i medierne som for eksempel indbrud i private hjem

robust su system og hvor der er gratis uddannelser af høj kvalitet der skal være en infrastruktur som gør at arbejdsstyrken kan være mobil ikke bare omkring de største stationsbyer men i hele landet

værdier som gør at vi vil have bedre råd til at tage os af de udsatte grupper altså vel at mærke de grupper som virkelig har brug for fællesskabets hjælp og ikke alle os andre som på en

får offentlig støtte danmark er ikke et perfekt land

de bedste der findes og finanslovsaftalen for

med sit

den daværende venstreregeringen spillede ud med at det skulle

nicolai wammen udmærket ved fremgår det også af det nye regeringsgrundlag at det er et emne som

det sorterer langt over min lønramme at vurdere hvornår det skal være men jeg noterer mig selvfølgelig

en god idé at kigge på men vi synes bare det er vigtigt at vi så også respekterer de aftaler

bidrage en lille smule mere sådan at vi netop får bedre råd

dem som så vil være nedslidte

andre udsatte grupper som har brug for fællesskabets hjælpende hånd

bruge den brændende platform fra regeringens side til at forsøge at gennemføre nye nedskæringer og nye skattegaver til dem der har mest og højere pensionsalder for

holdt et nyt topmøde på baggrund af de nye tal

man måske have forventet men kan

ikke bare bekræfte at når statsministeren på

topmødet blandt andet sagde at væksten i produktiviteten

set tilbage til det spørgsmål som herre nicolai wammen stillede lige før

at bidrage en smule mere for netop at få understøttet det opsving så vi kan få indtægter

i danmark sagtens kan blive bedre der er steder i danmark hvor det går rigtig fint med produktiviteten

være ærlig og sige når vi ønsker

om produktivitetskrise eller noget som helst andet

understøtte de grupper som vi gerne vil understøtte og investere i de områder som vi gerne vil investere i for hvis vi har nul har vi også nul

også laves infrastruktur andre steder end lige omkring de største stationsbyer

jo netop været med til at understøtte en geografisk lighed i det her land i modsætning til andre som primært har det fokus at det er de store store byer som trækker det er det også men vi synes bare at

skal hænge sammen både socialt og geografisk og det mener jeg i al beskedenhed også at finanslovsaftalen her er et udtryk

sætte en ekstra pulje af på tre hundrede

vi kan også med den model for tilbagebetaling af den for meget betalte ejendomsskat

se hvor de forkerte vurderinger har været størst altså de mest forkerte kan man sige og det er jo blandt andet i nogle af udkantsområderne odsherred lolland og andre steder hvor man kan se at de har været størst og derved vil fordelene også være størst for de mennesker

mest hensigtsmæssigt for klimaets skyld at den produktion så bliver lagt i et land hvor

hvor udviklingen af teknologi og andet som vi i øvrigt lever godt og grundigt af og eksporterer efterfølgende til andre lande som så kan blive

ved at man netop kan afprøve nogle af de her ting i danmark i stedet for beskatningsmæssigt eller andet at lægge andre hindringer i vejen så den produktion og dermed den forskning og den udvikling vil finde sted i polen

flere kommer med og får beskæftigelse er da med til at sikre at de mennesker som ellers ville

socialt udstødt kommer med i fællesskabet og det synes jeg da er et socialt løft

og det vil jeg gerne kvittere for men der er heller ingen tvivl om

end den sidste fremskrivning viste nemlig

til at tilgå flere penge til udviklingsbistanden som ellers kunne bruges til netop at hjælpe ofrene i syrien var det ikke på tide at man måske tog den generøse mine på og sagde

de færre asylansøgere der kommer til danmark skal komme de flygtninge der

befinder sig i helvede på jord til gode og så dropper man alle de forskellige finurlige beregningsmetoder som man nu pludselig lægger på bordet

vil lade

og vil tage de penge man sparer på færre

de er også knaldhamrende dygtige og vi får rigtig meget ud af den indsats som danmark yder både økonomisk og menneskeligt det synes jeg vi kan være stolte af og i øvrigt samlet set ligger vi jo i top nu skal man passe på med tal men i hvert fald i toppen lad mig sige det sådan af samtlige verdens lande

til sin samlede økonomi så jeg synes faktisk godt at vi kan være det bekendt men jeg er helt enig med

det vi diskuterer i dag og der er der altså et historisk højt niveau i

og dem som har brug for fællesskabets hjælp det synes jeg da er enormt socialt afbalanceret

lade folk som godt kan og vil bidrage en lille smule mere

det hedder fjorten en halv år i gennemsnit på pension så må vi da tage det som udgangspunkt for de forhandlinger vi forhåbentlig snart skal

der er flere der kan og vil bidrage en lille smule mere det er også godt sådan at vi får bedre råd til dem som faktisk har brug for fællesskabets hjælp det er også godt så de ting synes jeg egentlig hænger rigtig fint sammen

at pensionstidspunktet skal flugte med den aftale vi

det gør den så åbenbart også mellem ordføreren og statsministeren

ville statsministeren ikke afvise at man kunne tale om to og tre år han ville afvise at kunne tale om fire

det var lige dramatisk nok med en år det er jo lidt interessant for befolkningen at vide om

er statsministeren eller finansordføreren

den sammenhæng jeg har lidt en idé om hvordan lønrammerne er i forhold til afgørelsen af

så jeg vil gerne bede ordføreren bekræfte at statsministeren i går ikke ville

begreber ikke være med til at samle nedslidte op

det jo en anden situation og den skal vi helst undgå men det er folk som uanset om de er fem og fyrre eller fem og halvtreds

have en hjælpende hånd på forskellige andre ydelsesområder

med efterlønnen at gøre og derfor synes jeg det er vigtigt at vi netop kigger på at give mulighed for at folk som godt kan arbejde en lille smule mere også får mulighed for det

til gengæld faktisk har en forbedret mulighed for at tage

som rent faktisk har brug for hjælp

på trods af at antallet af genindlæggelser i psykiatrien aldrig har været så højt som det var i to tusind og femten der var tale om otte tusind

en og firs patienter en tredjedel af patienterne der oplevede genindlæggelser

seneste år oplevet flere drab på offentligt ansatte betjente pædagoger sosuer

blevet dræbt fordi patienter er blevet udskrevet for tidligt

blevet færdigbehandlet derfor undrer det mig meget at venstre ikke i finanslovsforslaget har

sikret et løft til psykiatrien gennem faste midler på finansloven

derfor gerne spørge venstres ordfører hvorfor man ikke længere er af den opfattelse at det må undre enhver

jævnfør nogle af de diskussioner vi lige har haft om

skal bidrage noget mere så er det nogle af de grupper som måske kan være allersværest at identificere men som skal have den

og det har vi jo kun råd til hvis der er penge til det og tjent penge til det og

i

patienter som har brug for den støtte som fællesskabet skal yde også skal have det

har vi en god og værdig omsorg men vi kan gøre mere det kræver blot at vi har tjent nogle flere penge og at flere deltager i at bidrage til det og det er det vi lægger op til i den sammenhæng som

ligger nu hvor man så vil prøve at gøre noget ved de her ting vi ser ikke det her som et opgør

nu bliver skabt større forskelle jeg har nævnt i et tidligere svar at ginikoefficienten

uændret men ginikoefficienten til trods synes vi at det største sociale løft man kan give noget menneske som er uden for fællesskabet

er at få dem med i fællesskabet med på arbejdsmarkedet og skabe bedre rammer for at de kan komme

kræver mange ting men det kræver blandt andet der er jobs at få og det er der men der skal også gerne være nye jobs at få i fremtiden og det er

er

og sygdom og handicap er ikke nok til at få en førtidspension

sygedagpengene er blevet skåret ned i perioden så de mennesker

skal gå på folkepension når de er to og halvfjerds eller syv og halvfjerds hvad det nu ender med

henvist til kontanthjælp med loft og ægtefælleafhængighed og det hele hvad er det for nogle

midler sådan at man uanset om man er fem og tyve fem og tredive fem og fyrre eller hvad man er har mulighed for at få den hjælp

et tilløb sådan at det ikke bare er i morgen eller i overmorgen at man ændrer det men at det måske er med et otte ti års sigt sådan at man får tid til at indrette sig efter det i sit arbejdsforløb selvfølgelig skal det være det det skal ikke komme som en tyv om natten sådan som den tidligere regering støttet

der er som jeg nævnte tidligere noget regionalt der er noget statsligt der er andet som måske også kan spille bedre sammen

gøre en markant afgørende forskel er jeg ikke sikker på men

sf har andre udmærkede konstruktive forslag til hvordan vi kan få mere ud af de midler der så er herunder den faglighed der ligger

for de partier der står bag den finanslov som flertal desværre vil vedtage i morgen

var nemlig velfærdssamfundet

det beskrevet med følgende ord i det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici velfærdsgoderne i danmark er for eksempel økonomisk støtte i tilfælde af arbejdsløshed

ikke ligefrem sige at det er en værdi der har været rettesnor for den her finanslov eller i det hele taget for regeringens politik tværtimod

ved arbejdsløshed og sygdom er desværre ikke noget vi længere kan tage for givet og regne med trygt her i vores samfund

kontanthjælpsloftet som har sat ind de seneste måneder vil fordoble antallet af fattige børn femtentusind børn skal holde jul i fattigdom det bringer danmark tilbage til en kedelig førsteplads i fattigdom i norden tillykke med det herre finansminister

en alvorligt syg kvinde som også er enlig mor hun er ramt af loftet og det hun skrev og fortalte i går var at nu var hendes søn på seksten år blevet nødt til at opgive sin uddannelse

lokale supermarked for at hjælpe med at betale

seksten et af verdens rigeste lande

tunge bleer mangel på hjælp og pleje

inden de i foråret kommer med nye forslag til at skære i suen

på at sænke aktieskatten eller på at lade de rigeste familier slippe for at betale

regeringspartierne siger selv at de går ind for et stærkt velfærdssamfund og ofte undskylder man faktisk det har vi også hørt her fra talerstolen i dag de såkaldte reformer

statsministerens såkaldte væksttopmøde oppe på marienborg som skulle varme op og fem og tyve planen og panden var lagt i dybe folder hos statsministeren

og hvordan vi over en årrække ville sakke bagud i forhold til vores nabolande og at vi lå

og derfor blev vi nødt til at gennemføre reformer sænke skatten for de rigeste øge pensionsalderen skære i understøttelsen i kender programmet men så skete der noget for nogle uger siden nationalregnskabet blev opdateret

faktisk er produktiviteten vokset mere i danmark end i vores nabolande og danmark er nu i den absolutte superliga

at rutsje ned ad velstandsstigen som statsministeren advarede om er vi hoppet

havde indkaldt et nyt stort anlagt pressemøde hvor

klædte statsministerens krisefortælling

regeringen ud ad præcis det samme spor som om intet var sket og netop det netop det gør det så klart at regeringens påtagede bekymring for fremtidens velfærd

ikke er andet end dårlige undskyldninger dårlige undskyldninger der dækker over det som regeringens politik egentlig har til formål nemlig at tjene nogle snævre økonomiske interesser uanset omkostningerne for vores velfærdssamfund at sænke arveafgiften for de allerrigeste mens man skærer i produktionsskoleelevernes

mens ældre mennesker svigtes at sænke boligskatten for de rigeste boligejere mens sygehuse tvinges til at skære to procent år efter år efter år mens man skærer i arbejdstilsynet i uddannelserne i suen alt det her har intet at gøre med at forsvare velfærden intet at gøre med at tjene den jævne danskers ve og vel det er ganske enkelt interessevaretagelse for en lille snæver samfundsgruppe oppe i toppen af samfundet

vores kolleger vores venner som ikke har de samme rettigheder og muligheder som os andre et udenforskab

bekæmpe parallelsamfund som man siger man vil skaber partierne bag finansloven netop parallelsamfund på denne måde og

når de sænker vores ulandsbistand til de fattigste lande hvor er næstekærligheden når man vil stoppe med at tage imod kvoteflygtninge mens aleppo brænder og lider

man kan godt nogle gange føle sig lidt modløs når man tænker på konsekvenserne af regeringens politik og når vi nu risikerer at se frem til flere år og flere finanslove med den her regering den har jo sat sig mageligt i ministerstolene og lagt de konflikter der var mellem partierne på hylden men heldigvis er der også meget

tillid frihed frisind frivillighed og foreningsliv blev valgt af danskerne som centrale værdier i kanonen det giver håb at se studerende der på kort tid kan

underskrifter mod regeringens uddannelsesnedskæringer det giver håb at se at tusinder af danskere har tilmeldt sig demonstrationen i støtte for aleppo senere i dag nede på slotspladsen det giver håb at opleve tusinder af danskere der hver

i idrætsklubber i lektiecafeer i foreninger og i organisationer det giver håb at se en gruppe som næstehjælperne vokse sig større og større mennesker der er ramt af arbejdsløshed og sygdom

at se ansvarlige virksomheder der siger nej til at annoncesponsorere hadprædikanterne på den korte avis

og det giver håb at se hvordan tusinder af mennesker forleden mødte op i solidaritet med den betjent som for få dage siden blev meningsløs dræbt og at lokalsamfundet samlede ind til de efterladte

det er det danmark det er de værdier som vi skal bygge videre på vi kan nemlig så meget hvis vi vil

hvis vi tror på de værdier som har skabt vores samfund hvis vi er der for hinanden hvis vi vælger fællesskabet

når vi ved at vi alle sammen bliver stærkere og friere når vi har hinandens ryg og ikke når vi konkurrerer hinanden

lade

vores samfund nok også være højere så det er jo et valg vi står med ønsker vi at vi skal have fordoblet vores forbrugsmuligheder i

og derfor viser det sig ofte at den reelle vækst

i kommunernes forbrug har været lavere end det man antog men lad os se

er positivt hver gang det lykkes

sikret flere penge til

men man må også bare sige at med de meget hårde nedskæringer der har været siden krisen både under den foregående regering og under den seneste regering

er der virkelig brug for en genopretning derude for der er blevet skåret omkring tredivetusind varme hænder væk i den

er født her i danmark af udenlandske forældre men men jeg synes at det er en meget voldsom ekstra straf som ikke

er proportional og det jeg også talte om var jo altså at det

meget meget svært at få permanent opholdstilladelse

vores kollegaer men som

en utrolig vigtig generationsopgave

om det her overhovedet skal skal udvikle sig på den måde

vokser indkomsterne også mindre de vokser stadig men i en lavere takt fordi man bytter noget af det til fritid det

nogle modgående effekter for eksempel bringer ledigheden ned trækker vi flere ind på arbejdsmarkedet det kunne vi se da der var de rigtig gode tusind og syv og to tusind og otte

så sparer vi dagpenge kontanthjælp aktivering hvis der er en manko tilbage er

nogle skatteindtægter der skal øges og der peger

noget som for eksempel kapitalbeskatning beskatning af finansielle transaktioner beskatning af store formuer

altså automatisering kunstig intelligens robotisering

at stå i den modsatte situation ikke at vi kommer til at mangle arbejdskraft men at vi kommer til at mangle arbejdspladser til alle

den store interesse der er for det her at vi måske tog initiativ til en høring her på christiansborg om spørgsmålet om kortere arbejdstid det synes

borgernes frihed midlet til at opnå dette mål er lavere skatter og afgifter samt mere valgfrihed for borgerne i liberal alliance har vi med andre ord fokus på den borgernære velfærd den velfærd som betyder meget i helt almindelige hårdtarbejdende danskeres hverdag den velfærd som kommer

at politikerne konfiskerer lidt mindre

så pengene i stedet kan bruges af skatteborgerne selv i landet med verdens højeste skattetryk er det den bedste måde at øge borgernes frihed og velfærd på derfor er vi villige til at lette skatter når som helst hvor som helst under alle påskud og under alle forhold før forhandlingerne meldte vi ud at registreringsafgiften koblingsprocenten og grundskylden igen i år var øverst på vores ønskeseddel

rigtig glad for at kunne konstatere at vi er blevet imødekommet på alle tre ønsker en af liberal alliances mærkesager er at få afskaffet registreringsafgiften på sidste års finanslov fik vi sænket registreringsafgiften fra hundrede og firs procent til en hundrede og halvtreds procent i dette års finanslov fik vi som sagt igen sænket registreringsafgiften denne gang ved at grænsen for

hvornår der betales fuld registreringsafgift blev forhøjet det at have en bil er en nødvendighed for mange danskere bor man uden for de store byer kan man ikke klare sig uden det ved jeg idet jeg selv er vokset op i halvrimmen en lille by øst for storbyen brovst i disse år tales der meget om at vi skal gøre det mere attraktivt at bo uden for de store byer en afskaffelse af registreringsafgiften ville gøre mere for at fremme dette end noget andet enkeltstående politisk initiativ mange borgere i byerne kan heller ikke klare sig uden en bil for de fleste børnefamilier kan hverdagen ikke hænge sammen uden en bil alle som ejer en bil ved at den øger ens frihed

mobilitet og dermed flere muligheder for oplevelser og arbejde en bil gør simpelt hen verden mindre det at have en bil hører ganske enkelt almindelige danskeres velfærd det er for os i liberal alliance ubegribeligt at nogen kan gå ind for at vi i danmark overhovedet har en registreringsafgift i sverige tyskland og england er der slet ikke nogen registreringsafgift i de øvrige nordeuropæiske lande er registreringsafgiften lav når en sænkelse af registreringsafgiften har meget høj prioritet for os beror det på to grundlæggende principper det første princip er at staten ikke skal være smagsdommer det er ikke staten der skal fortælle os om det er godt eller dårligt at køre bil

den påvirkning biler har på andre mennesker og som blandt andet vismændene har vist

miljø eller klimahensyn eller med

baggrunden for at man før sidste finanslov havde en marginalbeskatning på biler på to hundrede og halvtreds

var alene et statsligt ønske om

måtte den hverken være for stor eller for lækker af samme grund havde den samlede danske venstrefløj travlt med at døbe en moderat sænkelse af en grotesk overbeskatning af biler

ferrarireform som om det mest frygtelige i verden er at folk der har succes og bidrager til samfundet i stor stil også tillader sig at købe en lækker bil intet udstiller den danske venstrefløjs smålighed bedre det andet princip er at staten skal opkræve skatter på en hensigtsmæssig måde det umiddelbare provenutab for statskassen ved at sænke registreringsafgiften på dette års finanslov er syv hundrede og fem og tyve million

efter adfærd og tilbageløb reduceres provenutabet til to hundrede og fem og tyve million

at en lavere registreringsafgift gør det mere attraktivt at arbejde hvorfor beskæftigelsen øges og der kommer flere skattekroner i statskassen borgerne skal altså fremover betale syv hundrede og fem og tyve million

afgiften kommer tilbage i statskassen igen en så høj selvfinansieringsgrad betyder altså at registreringsafgiften ikke i væsentligt omfang bidrager til statens finansiering men udelukkende koster velstand og velfærd alle partier burde derfor kunne blive enige om at afskaffe den det er ikke et spørgsmål om ideologi men almindelig sund fornuft en anden mærkesag vi fik indrømmelser på i finanslovsaftalen var en forhøjelse af koblingsprocenten koblingsprocenten sikrer som bekendt at de frie grundskolers tilskud fastsættes som en fast procent af folkeskolens udgifter i forbindelse med genopretningspakken i to tusind og ti blev koblingsprocenten sænket fra fem og halvfjerds til en og halvfjerds procent på sidste års finanslov blev den så igen hævet til tre og halvfjerds

tilbage på fem og halvfjerds procent

som burde udbredes til flere områder

konkurrence og det gavner alle også folkeskolen det skaber større mangfoldighed i tilbuddene det giver jo mulighed for at forældre kan stemme med fødderne når christiansborg eksempelvis ødelægger folkeskolen med alt for lange skoledage og alt for meget gøgl den tredje mærkesag vi fik indrømmelser på var grundskylden den voldsomt stigende grundskyld skabte stor usikkerhed for rigtig mange husejere og når rigsrevisionen har underkendt det nuværende ejendomsvurderingssystem så utvetydigt som tilfældet er

er det fornuftigt at friholde borgeren indtil man finder en mere langtidsholdbar løsning vi synes det er fornuftigt at det allerede aftalte vurderingssystem kommer til at sikre mere pålidelige vurderinger som også kommer til at gøre op med den indirekte diskrimination af husejere liberal alliance har tre prioriteter i forhold til de kommende forhandlinger om ejendomsbeskatning vi ønsker at ejendomsbeskatningen skal være så lav som muligt så rimeligt fordelt som muligt og med så trygge og langsigtede rammer som muligt ingen af de indrømmelser vi fik på finansloven er udtryk for at vi er i mål vi ønsker som sagt registreringsafgiften helt væk vi ønsker koblingsprocenten op på firs procent vi ønsker at boligbeskatningen bliver så lav som muligt men denne finanslov trækker i den helt rigtige retning

sammen vi

hårdt arbejdsliv er at regeringen

alliance ønsker at hæve pensionsalderen yderligere

registreringsafgiften og alle de der gaver som

et langt hårdt og fysisk nedslidende arbejde

skal afskaffes helt jo en ordning man ikke har i andre lande de to initiativer alene vil gøre at den målsætning som regeringen har sat om at øge beskæftigelsen med mellem

vil blive nået

har en højere indkomst det vil sige at dem som ikke kan arbejde vil få gavn af det

vil blive på arbejdsmarkedet det vil skabe vækst og velstand der er fundamentet for at vi kan tage os af dem

jo at tro på at det kommer år efter år

at man ikke skal købe bil i den sidste halvdel af året fordi der nok kommer en reduktion i

man bliver nødt til at kigge på en anden model hvis man skal arbejde videre med at

eksempelvis den her model hvor man kigger på sikkerhedsudstyr og

er i

for eksempel åbne op for at private virksomheder kunne tjene penge på at drive en børnehave eller måske drive en skole for eksempel ved at udlicitere det er jo noget man har arbejdet med før for eksempel i sverige

økonomi og indenrigsministeren rigtigt om det er noget finansordføreren for liberal alliance mener man skal gøre i fremtiden og i kommende finanslove altså ligesom indregne et provenu for at udlicitere og lade private virksomheder tjene penge på at passe børn

i centrum giver borgeren valgmuligheder i stedet for at vi holder fast i en tanke om at det partout skal være offentlige monopoler der skal levere servicen til borgeren det er ikke et mål for os målet for os er at alle har adgang til sundhed og uddannelse men der skulle gerne være konkurrence så

ikke helt sikker på er tilfældet alle steder i den

sektor mange steder er det rigtig godt men nogle steder ville lidt konkurrence

til den her mindsteløn skal jo

lægges en række faste tillæg som kan gøres op i kroner og øre pension fritvalgskonto feriefridage og feriepenge tilsammen et plus på fem og tyve procent eller fire tusind fem hundrede og fem og halvtreds

syvhundrede og seksoghalvfjerds kroner og fem og tyve øre per måned før skat til sammenligning er kontanthjælpssatsen for en enlig titusinde og otteogtreds kroner

en forskel på otte tusind to hundrede og en kroner og fem og tyve øre er ordføreren enig i at det altid har kunnet betale sig at tage et arbejde for

de her mennesker som har knoklet siden de var sytten år

nogle fra liberal alliance og andre skal køre i dyre biler jeg kan ikke forklare dem det men hvis

ved at ende i en situation hvor beskæftigelsen den strukturelle beskæftigelse igen er så lav at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet ligesom der gjorde i nullerne og vi ved hvad der skete da man ikke handlede i tide ikke

tide dengang det gik ud over præcis de mennesker

taler om så det er udtryk for uansvarlighed når socialdemokratiet lægger op til at der ikke

den

her

i finansudvalget jeg kommer tilbage til hvorfor

går så drastisk til værks jeg forstår

vil ordføreren ikke anerkende at det beskæftigelsesbillede vi ser lige nu vil se markant anderledes ud med nul

sig måske ikke om den private sektor og dens

det synes jeg er underligt for det det var præcis det man ikke gjorde op gennem nullerne det førte til ødelagt konkurrenceevne det førte til at vi blev markant fattigere

ramte os nu lægger man i sf op til den samme form for uansvarlighed

vi igen kan se af tallene at der er pres på arbejdsmarkedet det synes jeg er

skulle lave sin rapport

vi i morgen har finansministeren i samråd fordi regeringen tilsyneladende har tænkt sig

at anvende de sparede penge på færre asylansøgere til danmark i år til netop nødhjælp men åbenbart har tænkt sig

sende dem videre til to tusind og sytten så der er faktisk nogle penge at gøre godt med fordi vi har fået færre asylansøgere end vi havde regnet med i år

kunne det være at regeringen ville overveje en ekstra gang om man i stedet for bare at putte pengene i lommen

at det er under hver tredje dansker der synes at det er en god idé

støtter de nuværende regeringspartier men jeg vil bare høre

om om den her modvilje mod at lade de offentlige udgifter stige også gælder

forsvaret jo en kroner mere til offentligt forbrug og dermed en kroner mindre til erhvervslivet og liberal alliances andre venner så hvor mange milliarder mere skal der bruges på offentligt forbrug

når ordføreren så støtter dem der ikke lever op til reglerne understøtter ordføreren så ikke også at eksempelvis taxachauffører

altså at

det offentlige sundhedsvæsen har leveret en produktivitetsstigning væsentlig højere end hvad man har gjort i det private erhvervsliv det har så også haft de konsekvenser at

ikke mener man kan levere en god faglig kvalitet i det arbejde man laver og hver tredje føler man

for psykiatrien hvor der er

få den hjælp de har behov for og vi har set det på fødegangene så er det bare jeg skal spørge hvor er det der skal hentes produktivitet ved at der skal konkurreres

øvrigt fører til højere lønninger for dem der arbejder i de brancher det er rigtigt at den offentlige sundhedssektor har haft store produktivitetsstigninger men det skal nok også ses i lyset af at udgangspunktet var et andet der var rum for produktivitetsstigninger i den offentlige sektor idet den ikke havde været under noget effektiviseringspres før man

og gennemarbejdet finanslovsforslag hvor vi flytter rundt på en hundrede og tyve milliard kroner

fra rig til fattig og fra individ

det er sådan vi gerne vil skabe en seriøs bæredygtig omstilling af hele det danske samfund men når nu flere af mine kollegaer faktisk efterspørger det

jo gerne benytte lejligheden her til at sige lidt om hvad alternativets finanslovsforslag så rent faktisk går ud på

grønnere mere entreprenant og mindre ulige samfund et samfund hvor der står positive tal på den økonomiske den sociale og den grønne bundlinje for at sikre positive tal på den økonomiske bundlinje foreslår vi blandt andet at udfase boligskattestoppet at indføre en skat på finansielle transaktioner og at sænke skatten på arbejde for de lavestlønnede det gør vi fordi vi ønsker at sikre og styrke og stabilisere den økonomiske og sociale bæredygtighed i samfundet og fordi det vil reducere uligheden hvis vi gør det

at sige ja til at arbejde for fns sytten bæredygtighedsmål det er også vigtigt for alternativet at vi får et langt mere entreprenant og innovativt samfund derfor er vi klar til at øge investeringerne i uddannelse forskning og iværksætteri helt konkret vil vi for eksempel afskaffe fremdriftsreformen vi vil øge forskningsreserven og vi vil gøre det mere attraktivt at investere i og starte en iværksættervirksomhed blandt andet foreslår vi at indføre et højere fradrag for iværksætterinvesteringer hvilket vi ser frem til at diskutere i det nye år hvor vi

vi afskaffe kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen fordi disse tiltag skaber mere fattigdom end de skaber jobs indsatsen for at styrke den sociale bæredygtighed handler dog om meget mere end økonomi

livskvalitet og folkesundhed her er danmark desværre gået tilbage på flere områder de senere år men det kan man heldigvis gøre noget ved hvis man vil og det vil vi gerne i alternativet vi vil arbejde for at mere af det der er sundt bliver billigere mens mere af det der er usundt gerne må koste mere det gælder for eksempel afgifterne på sodavand og cigaretter som vi gerne vil hæve

at bruge pengene på at sænke sænke priserne på frugt og grønt det sidste er i øvrigt noget jeg ved at konservative politikere tidligere har talt om i forhold til den grønne bundlinje

et økonomisk og et klimamæssigt perspektiv giver det god mening at vi øger investeringerne i det grønne fordi vi skal tage klimakrisen alvorligt men også fordi det bliver her fremtidens bæredygtige arbejdspladser skal skabes i vores finanslovsforslag har vi

grøn energiteknologi varmepumper geotermi og økologi samt en masse andre ting som vil styrke den grønne omstilling derudover ønsker vi at skabe et mere intelligent afgiftssystem hvor vi hæver afgifterne på det der forurener mest for eksempel benzin og flyrejser og sænker dem på det vi gerne vil have mere af for eksempel elbiler alternativets finanslovsforslag viser at man sagtens kan styrke den sociale og grønne bundlinje uden at det skader den økonomiske vores forslag er både realistisk

os ordentligt af hinanden vi har råd til den grønne omstilling og vi har råd til uddannelse og råd til kultur ja det viser vel egentlig bare at vi som et af verdens rigeste lande selvfølgelig har råd hvis bare

hvad det er man vil bruge pengene på ja så må vi jo sige at alternativet er uenige

rigtig mange af de prioriteringer som fremgår af regeringens finanslovsforslag blandt andet altså at man skærer på uddannelse og kultur for at bruge pengene på at sænke registreringsafgiften og fastfryse grundskylden ikke desto mindre

er det jo den form for prioritering vi har set før

en dansk regering gennemføre hårde udlændingestramninger der ikke bare er på kant med danmarks internationale forpligtelser men som også skader danmarks internationale renommé

som et af verdens rigeste og mest velstående lande ikke kan tage mere end ni kvoteflygtninge i år i en situation hvor asylantallet ikke har været lavere i fem år og hvis vi samtidig fortsætter med at skære i udviklingsbistanden når den aldrig har været vigtigere ude i verdens mange brændpunkter så er vi stadig væk et rigt land økonomisk men vi er meget fattige på empati og mening at man samtidig lægger op til at bruge en endnu større del af udviklingsmidlerne på at håndtere flygtninge i danmark

svært ved at forstå tendensen for man må jo spørge regeringen om den form for prioritering skyldes at den mener at behovet for udviklingshjælp ude i verden er blevet mindre eller den mener at udviklingsbistanden skaber større værdi når vi bruger den herhjemme end hvis vi bruger den ude i verden

vi savner en større lyst og et større mod

vi savner et større mod til at tænke nyt vildt og visionært i forhold til hvordan vi sammen skaber mere meningsfulde liv et bedre samfund

sidste gang for et år siden da jeg stod på talerstolen ved samme lejlighed spurgte jeg den daværende finansminister hvad det var for et samfund

det samme spørgsmål vil jeg egentlig gerne stille til vores nye finansminister

mod og de visioner i det nuværende finanslovsforslag og derfor må alternativet vende tommelen ned

jo mindre køber folk og derfor er der jo en balance og det er så den balance vi har lagt ind her i forhold til

løber i fire år og det vil sige

genvurdere situationen om fire år og så se på hvordan status ser ud har vi feks rykket nok i forhold til at mindske forbruget

skal vi øge afgiften på det så vi sænker

for også ligger statsministeren på sinde men så stopper den positive tone desværre også for når vi kigger på hvad så er for en finanslov som statsministeren og hans finansminister nu har tænkt sig at gennemføre for danmark så må man bare sige at på alle tænkelige niveauer arbejder den her finanslov i den stik modsatte retning af det der er i den næste generations interesse lad mig starte ude i den store verden da jeg synes det er umuligt at stå her i dag uden at adressere den tragiske situation i aleppo hvor

udviklet sig til en regulær dødsfælde vi kan ikke gøre meget ved den situation her og nu men det vi kan gøre umiddelbart er selvfølgelig at

til de civile ofre i aleppo og vi fra radikal side vil forsøge også at skaffe opbakning i folketinget til at der bliver sendt flere penge akut humanitær hjælp til aleppo for de penge

har skåret markant i den danske udviklingsbistand men den bistand der er tilbage anvender man i stigende omfang til at give bistand til hvem til danmark

udgifter til flygtninge i danmark i de seneste måneder er tallet for estimerede

i danmark gået fra titusind til seks tusind og alligevel har regeringen ikke afsat én krone mere til dansk udviklingsbistand og nødhjælp til nærområderne end de gjorde for to måneder siden de penge skylder vi de civile ofre i aleppo og havde regeringen anstændighed

for at få sendt de penge ned nu det er ikke bare i vores interesse i aleppos børns interesse det er også i vores egne børns interesse fordi vi bliver nødt til at bruge vores bistand til at skabe større stabilitet og fred i verden når det handler om miljø og klima har den her regering jo må man sige nærmet stoppet reguleringen af vores landbrug man har droslet markant ned på naturmål og man havde et ønske om fuldstændig at smadre den energiaftale som har gjort danmark berømt i hele verden og givet de danske forbrugere billigere og grønnere energi og el i stikkontakterne vi er glade for

en aftale om pso som reddede energiforliget og nu

at selv liberal alliance støtter energiforliget og den grønne omstilling i danmark det er jo herligt men det var ikke med regeringens gode vilje og man kan rolig sige

regeringen har prioriteret men af alle besparelser som rammer den næste generation i danmark

de hovedløse besparelser på uddannelse dog de værste

skære to procent om året i al evighed på landets ungdomsuddannelser

i danmarks yderdistrikter dér hvor der i forvejen er vigende elevtal dér hvor de her besparelser risikerer at føre til deciderede lukninger af både gymnasier og erhvervsskoler

tro at man sikrer danmarks fremtid ved at gennemføre de mest massive besparelser på uddannelsesområdet i nyere tid

læg dertil uddannelsesloftet som altså gør det umuligt for vokse mennesker i danmark at kvalificere sig hvis de har én uddannelse i forvejen

kan man sige udvikle sig selv og frigøre deres fulde potentiale men jo også samfundets fulde potentiale frigøre egne ressourcer

danmarks ressourcer at en liberal regering sætter en stopklods ned for det for sølle tre hundrede million krs skyld er ufatteligt for et socialliberalt parti som radikale venstre og vi kommer til at modarbejde det forslag med næb og kløer også selv

af for os uransagelige årsager også støtter dette

fået en kvalitativ vækst oveni det er svært at se at det her er en regering der forsøger at gøre noget godt for den næste generation det er faktisk med kirurgisk præcision alle de områder der peger ind i fremtiden alle de områder der virkelig betyder noget for vores børn som denne regering skærer ned på og det den bruger penge på

ældre ikke bare de svageste ældre men helt generelt

som kommer den næste generation til gavn jeg spørger mig selv når jeg taler med de ældre i min familie hvad det egentlig er der betyder noget for den ældre generation her i danmark jeg tror det betyder noget for dem hvad det er for en fremtid deres børn og børnebørn kigger ind i det betyder stadig mere jo ældre man bliver og mon ikke også de ældre i vores befolkning kigger på med bekymring efterhånden som der skæres på daginstitutioner folkeskoler gymnasier universiteter videregående uddannelser og professionsuddannelser hele vejen rundt skærer man løs derfor har radikale venstre stillet ét stort ændringsforslag til denne finanslov men der kommer måske et mere men det vi har stillet er at give en milliard

det vi kalder en fremtidsmilliard til at støtte alle de steder hvor børn og unge får undervisning fra

over ungdomsuddannelser til universiteter det finansierer vi krone til krone sådan at de ændringsforslag vi stiller

en to tusind og fem og tyve plan der gør at vi også kan tillade os at støtte en række andre forslag som andre partier har stillet det går ikke i nul men mangler man finansiering så kig på vores to tusind og fem og tyve plan for der er finansieringen

til krone det kan faktisk lade sig gøre selv hvis man gerne vil ansvarlig politik af hensyn til vores børn og børnebørn også at prioritere hvad det er man investerer i

det er man bruger pengene på og den her regering bruger ikke pengene fornuftigt denne regering peger ikke ind i fremtiden

når vi hæver pensionsalderen end mennesker med en længere videregående

det er klart at den ulighed

omfatte de her nye grupper som radikale vil lade omfatte af den nye højere pensionsalder så mit spørgsmål er

den akademiker der starter med at arbejde som to og tredive årig kan gå på pension lige så hurtigt

eller faglærte som har startet sin sin læretid

når en alder på for eksempel tre og tres år

nedslidte og har problemer så synes vi det skal være lettere at gå på seniorførtidspension end det er i dag vi synes det skal være nok at gå ned og få en lægeattest

at skulle igennem en lang række prøvelser og visitering

tilfældet er i dag det koster noget at

ufaglærte som herre pelle dragsted taler om og det er en af grundene til at vi gerne vil finde de penge noget af det andet vi gerne bruge penge til er uddannelse det er ikke bare uddannelse til de unge så vi får færre ufaglærte i fremtiden og dermed også færre som bliver nedslidte det er faktisk også til videreuddannelse af de mennesker der i dag har et ufaglært job men som vi måske kunne give en anden chance i arbejdslivet så de blev nedslidte og ikke fik så kort

jo konsekvensen af det pensionssystem vi har i dag og en senere førtidspension

os nu snakke om mennesker der ikke er syge

som raske ligesom akademikere har er det et rimeligt pensionssystem vi har indrettet

asylantallet til danmark er faldet men lad mig spørge er det med de radikales indsats at asylantallet er faldet eller skyldes det måske nogle andre partier her i folketinget som har været med til at stramme op på udlændingeområdet og som den vej rundt har været med til at sikre at asylantallet er kommet ned og

konto det er måske lige flot nok

med til at stramme op på udlændingeområdet og dermed sikre et lavere asylantal men han vil gerne være med til at bruge pengene

at forsøge at få færre asylansøgere har været

for titusind kommer der ikke én krone ekstra til nærområderne det forstår vi simpelt hen ikke logikken i

bare sige vi kan få en lang diskussion om hvad det

først og fremmest den aftale som eu har lavet med tyrkiet

til danmark eller anerkender herre martin

den politik der bliver ført i danmark trods alt har en betydning for

stramninger og dermed sikre de lavere asyltal

det

om man så må sige men men var så ikke enige i den model man valgte til sidst vi synes simpelt hen ikke det var godt nok

hvad ordførerens tilgang til de nuværende forhandlinger

og derfor er det radikale venstres klare indstilling at regeringen kommer til at levere en klar lempelse sådan

nu altså frøs det på det nuværende niveau

som vi har været fælles om vi så gerne at man lavede mere favorable vilkår for firmabiler

der skulle gå fem seks syv otte år frem og så videre og så videre det har vi lagt på bordet over for regeringen i dag til min overraskelse havde regeringen ikke indhentet mandat hos sig selv og derfor kunne vi ikke afslutte forhandlingerne men det har jeg en klar forventning om vil ske i januar måned og så må vi se om det bliver godt nok

forudse eller gøre noget ved men vi et par ord om hvordan radikale venstre godt kunne tænke sig at se

at give alle børn i nærområderne en basal uddannelse

hvis man vil gøre noget for at begrænse asylansøgningen til europa

det være et ret oplagt sted at sætte ind samtidig med gjorde noget godt

lever under forfærdelige vilkår det andet man må gøre er jo så at forsøge at få skabt stabilitet og varig fred i området det kræver forebyggende indsatser det kræver stabiliserende indsatser af en helt anden kaliber og der bør danmark nok overveje sammen med resten af nato og koalitionen mod isil om nogle af de penge vi

givne økonomiske rammer

begrænsede midler kan gøre en stor forskel mere trygt igennem en prioritering af vores

daginstitutioner folkeskoler og det øvrige uddannelsessystem

som mere end noget andet øger utrygheden

der risikerer at ende på kontanthjælp

sig at skabe titusindvis af job i hele landet vi kan forblive

endnu flere penge igennem topskattelettelser lavere priser på de dyreste biler og en fastfrysning af grundskylden

at begrænse skattesnyd og skatteunddragelse hvor især de rigeste rager til sig på andres bekostning

et samlet katalog og jeg vil her kort komme ind på nogle af forslagene

en omfordeling en annullering af skatte og afgiftslempelserne

som der ikke er råd til sf foreslår at vi annullerer nogle af skattegaverne til

der har mest nemlig annullerer fastfrysningen af grundskylden i to tusind og sytten lempelsen af registreringsafgiften i to tusind og sytten

kommunale økonomi for to tusind og sytten betyder nedskæringer

vi en supplerende aftale med kommunerne om at øge bloktilskuddet med

unge

betyder

sigte mod fremtiden og uddanne sig bedre

som står over for millionbesparelser og de siger at

måske bliver nødt til at lukke og slukke

en ret stram økonomi

venstreregeringen og den nuværende regering kom til

risikere at de må lukke og slukke

og nu den nye regering i rekordtempo øget antallet af fattige ved at indføre et kontanthjælpsloft

til tusindvis af flere fattige børn og regeringen anerkender jo selv at beskæftigelseseffekten af kontanthjælpsloftet er meget begrænset under syv hundrede

på sigt er den jo faktisk negativ

specielt ikke menneskeligt men heller ikke økonomisk hvis det er det man går op i og derfor har sf lavet et forslag om at fjerne

som vi skal stemme om senere

regering vil gerne fremstå grønnere end

til at gøre danmark grønnere inden for en ramme på næsten

den tossede fossilpolitik på transportområdet der gør benzinbiler billigere og elbiler

i samme mellemklasse bliver tyvetusind kroner dyrere

for at sikre en grøn omstilling også inden for transportområdet

afsætter vi fem hundrede million kroner

ansvar når verden brænder det betyder konkret i vores forslag tusind kvoteflygtninge og flere penge til hjælp i nærområderne

hermed en opfordring til regeringen

de penge som udviklingsbistanden skylder blandt andet fordi der er så langt færre

asylansøgere i danmark de penge kan vi sende af sted

det allermindste vi kan gøre

den registreringsafgift der er aftalt om elbiler

at skulle forlænge en fuld afgiftsfritagelse det ville nemlig koste et noget andet beløb end det

gå nogle flere år inden man tager de næste

gerne minde socialdemokratiet om nogle af de gode

der var rigtig mange forslag og det

var faktisk fuldt finansieret hvis man havde taget det hele

at man ikke ville fra regeringens side på det tidspunkt vi ønsker stadig væk at man fjerner afgifterne

siger vi hvad kan være det andetbedste det andetbedste kan være at det bliver

at det stiger rigtig meget så man kan se

en god økonomisk forretning det kan være at der på de to år er kommet nogle nye teknologier der også gør det billigere at indkøbe elbilerne

absurd vi er alle sammen enige om at den grønne omstilling

er en luksus det er noget vi bliver nødt til at gøre og for at kunne nå vores egne klimamål

man sige det næstbedste

at komme med forslag til hvordan det kan blive skruet lidt bedre

har selvfølgelig også stor tillid til at socialdemokratiet

bekræftelsen af at det her altså holder sig inden for det der jo ikke er en fuld afgiftsfritagelse

næste år og ikke halvtreds million og det er flere milliarder kroner over de kommende år som som sf

det som jeg synes var lidt problematisk var at man jo i forbindelse med aftalen gik ud og

at en lo familie og et pensionistægtepar faktisk ville få en forbedring af deres økonomi men når man renser tallene

vi plejer at kalde hokuspokuseffekter

så er det altså en belastning af de her gruppers

godt at det ikke er noget sf har bestemt at det skulle fremlægges på den måde men vil sf være med til at vi arbejder for at når man fremlægger de her familietypeberegninger

danskerne kan se hvad den direkte virkning af sådan

derfor er det vigtigt at man også kan finansiere at vi har et moderne samfund og derfor må jeg

rigtig glade for den ordning vi har fået lavet hvor man både har plads til den grønne omstilling men så sandelig også

så

de offentlige udgifter lidt bedre end de er fordelt i dag det er ikke nogen hemmelighed at vi i det konservative folkeparti er meget stolte af at det igen lykkedes os at få fastfrosset grundskylden vi gjorde det i to tusind og seksten og vi gør det igen med denne aftale for to tusind og sytten det sparer boligejerne for en stigning i grundskylden på cirka seks hundrede og tyve million kroner per år og det betyder altså at boligejerne kommer til at betale cirka en

milliard kroner mindre i grundskyld i to tusind og sytten end hvis vi ikke havde fået fastfrosset grundskylden og da vi indtrådte i regeringen som parti sikrede vi at grundskylden også bliver fastfrosset de næste fire år frem til to tusind og en og tyve det sparer boligejerne for store milliardbeløb det giver dem tryghed det betyder at folk kan blive boende i deres hjem det er ganske væsentligt i hvert fald for os

derudover vil jeg gerne fremhæve at vi er meget tilfredse med at der i finansloven bliver afsat penge til vores psykisk skadede krigsveteraner veteranerne er generelt stærke unge mænd med masser af overskud men nogle få af dem har taget skade af at have været vidne til voldsomme krigsforbrydelser eller af selv at have været i ekstremt farlige situationer som udsendte dem skylder vi at tage os bedre af konservative er også yderst tilfredse med at der i finansloven bliver afsat flere penge til kulturarven med tilskud til en lang række museer blandt andet mindelunden hvor vi mindes vores modstandsfolk som barnebarn

to modstandsfolk er jeg personligt meget glad for lige præcis det punkt i finansloven

også glade for at registreringsafgiften på biler bliver sænket og ikke mindst at der kommer flere penge til vores hårdt pressede politi som i disse år har exceptionelt mange opgaver med håndtering af flygtninge og med terrorberedskabet både når det handler om forsvaret politiet og beredskabet handler det om sikkerhed det er

og tryghed det kommer før alle andre opgaver i en stat derfor har vi nu også fået en ny konservativ justitsminister som blandt andet straks har sat sig i spidsen for at gøre livet surt for rocker og bandemiljøerne i danmark retspolitikken er med til at definere hvilken kultur vi har i danmark og hos konservative arbejder vi for et danmark hvor god opførsel belønnes og kriminalitet straffes med finansloven afsættes der penge til en ny gruppe i politiet som vi kalder for politikadetterne det er folk som får en kortere uddannelse

blandt andet transport og bevogtningsopgaver for at lette presset på politiet det synes vi er en god idé vi skærper straffen for ulovlig våbenbesiddelse og optaget på politiskolen bliver øget med seks hundrede elever i det kommende år hvilket hundrede og tyve mere end der var planlagt før finansloven

jeg også nævne at vi er lykkelige for at vi med finansloven indfører strammere regler for ophold i danmark tidligere i debatten sagde enhedslistens ordfører at der ikke er lighed for loven når det bliver sværere at få permanent opholdstilladelse i danmark og det har enhedslisten ret i folk fra andre lande har ikke de samme rettigheder til at bo i danmark som danskere og det skal de heller ikke have for ophold i danmark er ikke noget som udlændinge har krav på det er noget vi kan beslutte at give dem hvis vi ønsker det og hvis de opfører sig ordentligt

den nye regering vil hæve forsvarsbudgettet og styrke danmarks miljø og klimaindsats

at den konservative folketingsgruppe giver regeringen mandat til at være regering og særlig

klimaindsatsen er vi glade for målet om at halvdelen af danmarks energi i fremtiden skal være vedvarende vi ser også frem til en ny energiaftale med mere vindenergi og til mere forskning i brug af thorium som en meget ren

det er fordi vi anerkender at hver gang staten bruger penge

for at betale de penge i skat man skal som politiker være

at bruge borgernes penge hver gang vi bruger en milliard kr og det sker jo rigtig mange gange i løbet af et år så svarer det til

uden at det er strengt nødvendigt og derfor bør mange politikere genoverveje deres krav om meget store offentlige udgifter

i de kommende år vil der fortsat være behov for reformer som er et andet ord for at gøre danmark rigere vi må ikke narre os selv danmark er verdens bedste land fordi det er vores land det er også et rigt land men vi sakker bagud i

til mange af vores nabolande i de kommende år

at den helt store udfordring bliver mangel på arbejdskraft og derfor ønsker vi at fortsætte de reformer som venstrefløjen hader hvor vi får flere danskere væk fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet vi er stolte af efterlønsreformen dagpengereformen kontanthjælpsloftet og vi vil fortsætte i samme retning vi håber

i folketinget vil tage det alvorligt at kæmpe netop for det arbejdende folk i stedet for at kæmpe for så høje overførselsindkomster som muligt og dermed for et system som fastholder folk derhjemme

nødvendigt måske endda at betragte vækst som et onde og det er forkert vækst er i det store hele positivt vækst betyder fremgang det er kun vækst der kan sikre at danmark fortsat kan være blandt verdens rigeste lande vi havde ikke det sygehusvæsen vi har i dag hvis ikke vi havde haft vækst vi havde ikke råd til den ældrepleje som vi er glade for hvis ikke vi havde haft vækst

gerne takke alle folketingets partier for deres utrættelige arbejde for et bedre danmark vi er ikke altid enige men det er min oplevelse at alle vil danskerne det bedste derfor tak for samarbejdet men endnu vigtigere er det at sige tak til danskerne som i to tusind og sytten kommer til at arbejde milliarder af timer for at vi politikere kan bruge

en hundrede milliarder skattekroner af deres penge det er alt alt for meget så meget ønsker vi konservative slet ikke at bruge men vi vil

pensionsalderen

bekymring

her oven i købet mens man skyder efter kollegaerne

hvis jeg skulle klare mig selv uden assistance tror

at kunne gennemskue den enorme mængde af lovforslag og regler som vi bliver bedt om at

der er en vis logik i at partierne har

også at kunne have nogle ansatte som kan hjælpe os med deres slags ting derfor er jeg tilhænger af en vis

han siger at for lave lønninger betyder en fattig middelklasse

de ting som de selv producerer jeg tænker at

en velfungerende offentlig sektor er en forudsætning for vækst

alle sammen har ret til velfærdsydelser

vi skal have en lavere vækst i den offentlige sektor

med ordførerens ønske om en lavere vækst

det er liberal alliances politik at at afskaffe efterlønnen det vil øge beskæftigelsen og det synes vi man skal gøre de tre partier regeringen skal lægge en politik frem og her er vi et af partierne citat slut

joachim b olsen til en debat i orientering som

rigtig mange som er på efterløn og som går og planlægger efter det som har trang til at få

lige bekræftet at konservative har som mål

er startet tidligst på arbejdsmarkedet og har de korteste uddannelser

laveste lønninger jo kan se frem til at skulle gå meget meget

en relativt kort pensionisttilværelse derfor

og de konservative lægger op til er det at pensionsalderen skal stige med en halv år som forudsat i helhedsplanen eller er det som man kan læse

del af

da at om balancen mellem

rigtig godt tænke mig at høre de konservatives

visioner og drømme udi hvad der skal konkurrenceudsættes jeg er meget optaget af det gode børneliv og

jeg tror det er rigtig godt for rigtig mange dele af vores samfund

ordførerkollegaen i liberal alliance synes vi skal konkurrenceudsætte til

den ambition og i så fald i hvilken retning også

som er ret nemme at definere og det så vi gerne

afgrænse hvor mange ting der kan

det at når socialdemokratiet har

vendingen vi i regeringen

ikke udtaler sig på regeringens vegne det kan jeg jo ikke

jeg er ikke blevet udpeget af de andre partier

det er jo ikke en del af det som dansk folkeparti har tilsluttet

den konservative ordfører ikke forklare hvordan det kan være at de konservative

finansloven er lavet så pludselig laver sådan en aftale om at de politiske partier skal skal forgyldes med yderligere to og halvtreds million kroner oven i det som jeg i øvrigt synes vi

jeg savner simpelt hen en saglig forklaring på det og jeg tror der er mange ude i fædrelandet der undrer sig over hvordan det kan være at de politiske partier bevilger sig selv

vi

at betale for den bæredygtige omstilling jeg synes det et dybt beklageligt at det er kommet dertil især når nu

været justeret i pso aftalen

er der lagt op til at der kunne blive en afgift på biomasse

afgift på biomasse kan gå til

haft en større indkomst men eksempelvis syttentusinde og sekshundrede kroner til en enlig forsørger med to børn i samlede ydelser efter skat hver måned

reformens sigte er jo at der skal være en gevinst ved at tage et arbejde

altså haft et problem med at forskellen mellem kontanthjælp og lavtlønnede jobs har været for lille det er urimeligt over for de mennesker som arbejder hårdt i et lavtlønnet job at de ikke får en gevinst ud af det i

det går ud over den tredje verden at de formelt skal flyttes ikke flyttes på den måde for det er den samme udgift

en udgift der kan regnes med som udviklingsbistand og det svier altså til niger og mali med fem og halvfems million kroner det var jeg noget chokeret over jeg troede finansloven

man kunne regne med men det vil sige at helt indtil det sidste skal der smøres alt muligt ind under ulandsbistanden hvad mener ordføreren om den slags

uendeligt med penge så man både kan bruge en masse penge på flygtninge og have en endnu højere ulandsbistand og give penge til alt muligt andet

det ikke hos os der er vi nødt til at prioritere

at have den erkendelse at hvis vi bruger en masse penge på flygtninge

er der mindre til at vi kan hjælpe i nærområderne og derved forstå at vi måske burde prioritere hjælpen til nærområderne højere end at forsøge at afhjælpe alverdens elendighed ved at flytte folk til danmark og sætte dem på

ministeren er aktivitetsparate og en af definitionerne på aktivitetsparat er at man er så syg

er i stand til at tage et ordinært arbejde

der er masser af syge mennesker på kontanthjælp

der rammer syge mennesker som ikke er

at det skal kunne betale sig at arbejde

hvis man kun har én dagsorden og det er at spare penge så de rige i det her land kan få nogle flere penge

ske fejl men jeg har heller ikke hørt herre finn sørensen komme med en gylden løsning på hvordan man gør det bedre

han da gerne komme med den men det skal ikke bare være at vi sætter ydelsen op for alle både raske og syge

varetager som grønlandske folketingsmedlemmer er at sikre de to og tredive områder som danmark fortsat varetager på vegne af grønland og sikre at de varetages forsvarligt

sikre en værdig standard da vi repræsenterer det grønlandske folk her i tinget sidder vi også med en rigtig stor viden og vi ved hvad

der rører sig i det grønlandske samfund og derfor bør vi også være med til at påvirke de endelige beslutninger der handler om grønland det bør være i alles interesse

undervejs i finanslovsforhandlingerne fik danmark en ny og udvidet regering og dermed en række nye ministre inuit ataqatigiit ønsker et fortsat godt samarbejde med den nye regering til gavn for både grønland og

en konstruktiv og frugtbar dialog og en ordentlig tone mellem vores to lande er udgangspunktet for inuit

jeg tror at grønland kommer længst og opnår mest ved at vi bygger broer med vores samarbejdspartnere herunder danmark

det gældende regeringsgrundlag er der tilføjet en række nye grønlandske områder som regeringen vil arbejde for således er der fortsat et princip om at regeringen vil sikre en standard på de to og tredive danske

standard det er et rigtig godt udgangspunkt som inuit inuit ataqatigiit vil holde regeringen op på

og nitten særlig et løft af justitsområdet i grønland er påkrævet ligesom arbejdet med at styrke forsvarets opgaver i grønland og arktis først lige er begyndt her ønsker vi at bidrage aktivt og sidde med ved de kommende forligsforhandlinger et af de områder som regeringen forpligter sig til at få afklaret i regeringsgrundlaget er ansvarsfordelingen for miljøoprydningen ved tidligere militære anlæg

et af dem er camp century hvor store mængder kemisk og giftigt affald har hobet sig op under flere års arbejde i en by under indlandsisen herunder anslået tohundredetusind

spildolie som aldrig er blevet fjernet et andet område er grønnedal i sydgrønland hvor forsvaret nu igen planlægger sin tilstedeværelse her er det vigtigt at der sikres en tættere dialog med de grønlandske myndigheder omkring genetablering af grønnedal i alt er der over to hundrede steder i grønland hvor der er registreret mulige områder med militær forurening i det endelige finanslovsforslag har inuit ataqatigiit sikret sig følgende konkrete resultater

arbejde for det grønlandske folk og for oprindelige folk internationalt og i fn og arktisk råd et styrket samarbejde mellem grønland og danmark

vi har gjort regeringen opmærksom på at det er altafgørende at politiet i grønland får opdateret deres radiokommunikationsudstyr så politibetjente ikke er nødsaget til at bruge egne telefoner til at kontakte kollegaer det er nødvendigt at vi sikrer de folk som passer på os

har tidssvarende og behørigt udstyr til at kunne udføre deres arbejde tilfredsstillende for resten af samfundet på baggrund af de positive udmeldinger

har vi en forventning om at midlerne hertil findes i en udmøntning af det nuværende politiforlig og det vil vi holde regeringen op på i den kommende tid inuit ataqatigiit sad ikke med ved

men vi vil gerne takke de forskellige partier som lyttede til os og deres socialordførere som vi havde forberedende møder med som vi indkaldte til et tæt samarbejde med socialministeren og de forskellige socialordførere i folketinget var med til at sikre at indsatsen over for en særlig gruppe af de mest udsatte i det danske samfund herunder

et mindretal af grønlændere der er bosat i danmark også var en del af

den pulje seks og tredive

blev afsat til en fælles indsats

danmark ligesom der også blev afsat ti million kroner til at styrke udvekslingen af viden internt i kongeriget det er ærgerligt at satspuljeforhandlingerne og satspuljemidlerne først udmøntes et godt stykke

ind i det nye år og ikke som vanligt her i januar

af midlerne også være med til at udsætte

skal tages op igen i foråret to tusind og sytten inuit ataqatigiits

holdning er meget klar vi skal ikke spare ved at tage penge fra de studerende

su forringelser vil have enorme konsekvenser for frafald og fastholdelse

studerende i uddannelse tidligere på året havde jeg en rundbordssnak

de grønlandske studerendes forening avalak og uddannelsesvejlederne i de grønlandske huse her i danmark alle beretter om at fremdriftsreformen har presset de studerende herunder også de grønlandske studerende

su forringelserne naturligvis vil have negative konsekvenser for antallet af grønlandske studerende i danmark alle tiltag som kan være med til at

og jeg synes det er vigtigt at understrege at grønland og danmark bør samarbejde om

afslutningsvis

vil jeg understrege behovet for et frugtbart dansk grønlandsk og ikke mindst internationalt samarbejde når det handler om investeringer og en bedre erhvervsudvikling i grønland og

arktis skal vi have råd til at opretholde et stærkt velfærdssamfund

er der behov for flere penge i grønlands landskasse realiteten er i dag at grønland står med en lang række økonomisk udfordringer og samlet set skal vi have forbedret de offentlige finanser med op til

for at sikre at der er balance mellem udgifter og indtægter vi har selvfølgelig et ansvar i grønland

jeg synes også det er vigtigt at understrege at

man er med til at finde nogle løsninger

en kobling mellem det udenrigspolitiske

den grønlandsk danske rapport fra to tusind og femten som handler om at fremme

kommercielt erhvervssamarbejde mellem grønland og danmark var et skridt i den rigtige retning og rapporten opsummerede en række anbefalinger til en styrket erhvervsindsats og et styrket samarbejde mellem grønland og danmark for at øge de kommercielle investeringer i grønland begge initiativer var i tråd med naalakkersuisuts egne initiativer og strategier og i forlængelse af samarbejdet på erhvervsområdet glæder det mig at både pensionskasser og regeringen tidligere har udtrykt sig positivt over for etablering af en mulig investeringsfond

inatsisartut og som nu også står står indskrevet i naalakkersuisuts nye koalitionsaftale jeg ser frem til det videre videre arbejde for at sikre investeringer til grønland

drøfte den her sag med regeringens nye finansminister og erhvervsminister mange tak

til nogle af de udtalelser når man snakker om camp century som er noget

at der jo er behov for at man finder en løsning og det

man har jo gået i rigtig lang tid og ventet på at

vigtigt at man fra dansk side ikke fralægger sig et ansvar når vi snakker om

grønland danmark og usa

at sætte sig ned og finde en løsning på det og finde ud af hvem der har ansvaret

den grønlandske befolkning er optaget af og det er noget som vi som grønlandske politikere er rigtig

finansordføreren var daværende udenrigsminister

man har været optaget af at finde en løsning på usikkerheden i forhold til

grønland også spiller en en større og større udenrigspolitisk rolle på de områder som

det kun handler om grønland i forhold til

i forhold til forsvarsforliget

jo at det giver rigtig rigtig god mening at vi kan deltage fremadrettet og ja i forhold

til produktionsskolerne og og det at man skærer

der er til til de unge som går på produktionsskolerne så følger vi bestemt sagen

har været rigtig rigtig god dialogen har været fin og vi har haft mulighed for

resultater der kommer ud ud af det her så jeg håber at den nye finansminister

i forbindelse med fremdriftsreformen og

haft vores bekymringer for vores studerende som

den bekymring har vi taget op i forbindelse med

finansministeren og jeg kan forstå at den bekymring vil man tage alvorligt og

til foråret så jeg har store forventninger til at

man vil se på den grønlandske studerendes

vilkår således at man sikrer at der ikke

regelændringer fremover

de arktiske områder fra den danske regerings side det betyder så også at

danske grønlandske og færøske krav til enhver tid vil leve op til

i dataindsamlingen og jeg er også rigtig glad for at man

dataindsamling og behandling af kontinentalsokkelarbejdet

fortsættelse af satspuljemidlerne således at

sociale indsats for de grønlændere som er bosat i danmark og har behov for

med og at der er en bred forståelse

jeg tror også at der er regeringens egne anbefalinger på indsatsområder

de udmeldinger som de grønlandske huse er kommet med

den grønlandske regering vil arbejde tæt sammen for at få en fælles forståelse for hvornår disse vil være færdigproduceret og leveret til det grønlandske

større organiseret og velanalyseret

grobund i det grønlandske samfund uanset

den grønlandske menighed i danmark

mennesker betjenes af én grønlandsksproget præst til trods

i den politiske vilje fra kirkeministeriets

servicering af den grønlandske menighed så jeg håber

nye kirkeminister lytter godt til det og sikrer

på justitsområdet er vi rigtig glade for at der bliver taget hånd om

på it området det bliver en en forbedring som

opgaver overalt i grønland under sættemøderne

form af kommunefogeder fjorten bygder ud af tres bygder er uden kommunefoged og det er ikke godt for den grønlandske retssikkerhed og i den sammenhæng har vi taget det op igen og igen for at sikre

denne problemstilling tages alvorligt af justitsministeren og

rammebetingelserne er så gode at det vil være

jeg er rigtig glad for at man vil bemyndige den grønlandske politimester til at

bedre rammebetingelser i form af huse eller lokaler som kommunefogederne fremover kan bruge

kommercielle investeringer i grønland for at

den danske investeringsverden

at udvise interesse for

i form af investeringer inden for det infrastrukturelle

jeg ser gerne danske investeringer

vi kender til danske standarder vi kender til dansk kultur vi kender til

som det er sagt tidligere tror jeg også det er vigtigt for finansministeren at

kontakt med udenrigsministeren for hvis man følger

dialogen og diskussionen i dag

og hvis man skal se på selve problemstillingen omkring camp century

sig for øje at der muligvis kommer investeringer og udgifter der vil resultere i

kortlægning og deslige så jeg

glæder mig til at se det videre forløb

konstruktive og konkrete løsninger for at få den her sag

forligskredsene som har med grønland at gøre

sømil fra egen hjemstavn er man på mange måder i en særstilling i

vi har en lang fælles skæbne med

kongelig monopolhandel til at være et moderne velfærdssamfund

hvor en stor del af den politiske kompetence ligger i færøsk regi hos lagting og

reduceret med tre hundrede og seks og tres

repræsenterede derefter særforsorgen med en hundrede og sytten million

tretten million

gældende lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder ligger statsforfatningen statsborgerskab højesteret

af den samlede politik på disse områder er svært at vurdere men ifølge samme

seks milliard kroner inklusive seks

i blokstøtte hvilket i sagens natur har gjort

perifer da udgifter og

pensioner der ligger i den danske stats

rigsombuddet landslægen dommerembedet

redningstjeneste med isenkram

og i luften siden denne blev etableret i

marine da denne har været stationeret i færøsk område med skib og helikopter derudover er der etableret et vestnordisk samarbejde i dette regi der inkluderer

island og grønland hvordan og hvorledes man takserer forsvaret af den

overhøjhedsret som en statslig driftsudgift i færøerne

jeg af gode grunde grunde ikke men dommerembedet og politi og arrestvæsen er en anden sag her er vi inde på en anden bane der er en del af

imens de stationerede politifolk i tórshavn

som arbejdsområde der har også

om at reducere beredskabet i

i går aftes svarede justitsministeren søren

da man nu bevarer den værende stab i

et signal om at der i

bliver lyttet også oppe i de ministerielle højdedrag

tidligere i år var der røster fremme om

det humanistiske fakultet i københavn hvor nordisk

at finansministeren har øget bevillingen til ku med cirka tres million kroner siden

er den arnamagnæanske samling

de bygninger der skal med i sparerunden er bygningen

de ekstra midler som finansministeriet har bevilliget til ku vil forhåbentligt at den arnamagnæanske samling

jeg regner med at dette bliver min sidste tale

regeringspartierne god vind og oppositionen kraft nok

blive min sidste tale fra denne talerstol overhovedet så kender i min politiske overbevisning den lader sig ikke ændre

der siden hjemmestyrets indførelse har været en del af den

kommer det

historien er som et forstoppet lokum

men historien ikke mindst skal

tredive timer om ugen i takt med at produktivitetsstigningerne i samfundet

uden at det reducerer den enkelte danskers levestandard det er en helt rimelig antagelse at produktiviteten kommer til at stige over tid

en mekanisme som har gjort os rigere hen over årene enhedslisten synes jo bare at nu er vi rige nok og at fremtidige produktivitetsstigninger skal gå til

arbejdstid det er altså den samme rigdom som

det er en vision som man kan forholde sig til enhedslisten har lagt den frem åbent og ærligt jeg er bare uenig jeg er uenig ud fra en personlig vinkel

uenig ud fra en samfundsmæssig vinkel

jeg tvivler bare på at det er alle danskere der mener

stykket bliver de ældre behandlet godt nok har vi styr på

de skal have der er meget vi kan gøre for at opnå yderligere både for

og der er meget som vi gerne vil kunne give dem sådan har jeg det i hvert fald

ikke sætte udviklingen i stå eller skrue tiden tilbage

tænke tilbage på min egen families historie min farfar blev født nitten hundrede og syv i i sinding en lille landsby ti

var husmand og tilfreds med livet selv om han stort set arbejdede døgnet rundt min farfar levede samfund hvor middellevetiden var godt tres år men han blev ni og halvfjerds for min farfar

var sinding omdrejningspunktet i tilværelsen og herning var en by

langt væk som man ikke bare tog ind til københavn var en by en hel livsrejse væk min far kom også

rom byen han drømte om at besøge og stadig taler

ikke noget i europa der var for langt væk fra norge til portugal blev europa udforsket med et håb om også at komme længere væk senere nu er mine børn så

privilegerede at de allerede har været på flere kontinenter

besøgte europæiske lande da jeg i deres alder mine børn har udsigt til at blive rigere sundere ældre og mere vidende end jeg nogen sinde vil blive og sådan er det heldigvis for langt de fleste af os

samtidig blevet ændret jeg har heldigvis ikke skullet starte med at arbejde lige så tidligt som

tilbud som velfærdssamfundet giver os som borgere blevet langt bedre

er heldigvis i dag langt bedre og langt mere målrettet end dengang kræftpatienter behandles bedre lever længere og flere helbredes for det

at ens børn får bedre muligheder end man selv har oplevet sådan har vi set det generation efter generation fra min farfars tid til i dag har vi opnået at vi

leve længere og bedre blive behandlet bedre på sygehusene få flere penge mellem hænderne opleve mere af verden og i øvrigt få mere fritid vi har bestemt også fået plads til mere fritid og det er dejligt men vi er heldigvis ikke

vi har stræbt højere end efter sofaen

endda til at blive rigere til at øge vores muligheder vækst er nye muligheder vækst er mere frihed mere tryghed samtidig

godt mene at danmark er rigt nok i dag

er rig nok og nu skal det være slut med vækst men det er i givet fald en beslutning man traf på egne vegne

en og halvfems så havde vi måske haft mere fritid i dag

vi ikke oplevet et eneste økonomisk fremskridt

eneste ny mulighed men bare udsigten til at kunne gøre det samme

og mindre nedslidende og så overlade de tunge læs til maskinerne vi kunne godt have sat danmark i stå

bare mindre i stedet for at blive rigere

øge produktiviteten det kunne på papiret have været muligt men i praksis ville vi nok være blevet både fattigere og mere nedslidte de konkrete effekter af forslaget er for så vidt skræmmende årslønnen vil falde med nitten

som følge af lavere lønindkomst

til at reducere det offentlige serviceniveau for at undgå en situation

er uholdbare offentlige finanser med voksende underskud og gæld og det hele hviler på én konstruktion nemlig at danskerne så vil acceptere at gå ned på tredive timer om ugen

at mange gerne vil bruge deres evner og deres kreativitet til at arbejde langt mere og til at opnå de fordele der følger af en længere arbejdstid jeg har endda en fornemmelse af at de arbejdsomme vil vælge at lægge

deres indsats mange steder i verden også andre steder i stagnationsdanmark

danmark hvor der ikke er anden fremtid at tilbyde børnene

fritid med lavere arbejdstid

der også være nogle der ikke længere kan se grunden til at uddanne sig så meget og det vil også kunne trykke produktiviteten danmark er i dag et rigt land vi er et rigt land og vores rigdom er opstået på baggrund af økonomisk vækst hvis vi har håb om at vores børn skal få det bedre end vi har det leve længere sundere opleve mere rejse længere væk udnytte deres fulde potentiale så har vi brug for økonomisk vækst det står selvfølgelig enhver frit for at danne deres eget selvforsynende kollektiv vælge fritid over arbejde

ikke et valg enhedslisten regeringen eller folketinget skal træffe hvis de mange ønsker fra partierne skal kunne gennemføres skal vi tværtimod tilskynde til at flere ønsker at arbejde gerne lidt mere og helst mere effektivt

arvet en kapital fra vores forfædre i form af økonomiske og miljømæssige ressourcer den kapital skal vi ikke nedbryde

forbedre det kræver vækst vækst der i sagens natur lægger mere til end den trækker fra vækst er når en bil bliver mere og mere miljørigtig mere og mere sikker at køre i samtidig med at den bliver billigere og nemmere at anskaffe for danskere vækst er når vi kan behandle mennesker bedre for stadig flere sygdomme og lidelser på en mere skånsom måde med færre stråler med tilpasset medicin

bivirkninger vækst er når menneskers ressourcer

vokser og vores viden vokser så vi kan det samme med de samme ressourcer vi har ikke brug for stagnation

brug for vækst den vækst der skaber et friere et rigere og et mere trygt danmark det får vi heldigvis med finansloven for to tusind og sytten finanslovsforslaget har titlen velfærd tryghed og ansvarlighed og det opsummerer kort og præcist den finanslovsaftale der er indgået for to tusind og sytten med aftalen om finansloven styrker vi kernevelfærden og gør trygheden markant bedre samtidig gør vi hverdagen lettere for familier og boligejere lad mig nævne nogle af hovedpunkterne vi giver et løft til velfærden på mange områder vi styrker sundhedsområdet igen i år vi styrker ældreplejen igen i år

af vores ældre medborgere og dem der møder sundhedsvæsenet

kræft er en ganske forfærdelig sygdom som rammer alt for mange familier i danmark op igennem nullerne løftede

og forbedrede vi kræftbehandlingen markant men vores ambitioner er større vores ansvar for at bekæmpe kræft er ikke løst endnu

to milliard kroner ekstra kræftplanen skal øge overlevelsen blandt patienter og sikre at man som kræftpatient oplever hurtige sammenhængende og trygge forløb

og tog hele personalegruppen beboerne og støtteforeningen ind til en juliekoncert med julie berthelsen i herning

oplevelser vil jeg gerne være med til at sikre nogle flere af

for plejehjemsbeboere

også med finansloven på ældreområdet afsætter vi tre hundrede og firs million kroner årligt til at sikre at alle plejehjemsbeboere får et klippekort til lidt ekstra hjælp

enkelte beboer selv skal være med til at bestemme brugen af

rigtig mange danskere har

med stigende bekymring fulgt med i den stadig omsiggribende bandekonflikt vi ved at vores politi gør et flot og stort stykke arbejde men at opgaverne med bandekriminalitet den midlertidige grænsekontrol

gør at politiet har rigtig rigtig travlt med finansloven for

sytten styrker vi indsatsen for et trygt og et sikkert danmark

uniformeret medarbejdergruppe i politiet nemlig politikadetterne der blandt andet skal

lette presset ved grænsen vi vil ikke kun forbedre vores velfærdssamfund vi vil også gøre det lettere at være dansker derfor har vi igen i år fundet penge til at lette registreringsafgiften mange helt almindelige danske familier er ganske afhængige af bilen for at få hverdagen til at hænge sammen

fritidsaktiviteter

med finansloven for to tusind og sytten gør vi det

titusind kroner billigere for en familie at købe en mellemstor familiebil det kan mærkes på økonomien når bilen udskiftes vi forlænger fastfrysningen af grundskylden til to tusind og sytten så boligejere skal betale det samme i kroner og øre i

det giver tryghed om boligøkonomien

oplevede danmark en hidtil uset strøm af asylansøgere og migranter som skabte et kæmpe pres på vores samfund heldigvis har eus fælles indsats og vores egen stramning af udlændingeloven betydet at vi i dag ikke bare har bremset tilstrømningen men faktisk ligger på et lavere asylansøgerantal end i mange år vi vil fortsat føre en konsekvent og realistisk udlændingepolitik og derfor har vi indført en nødbremse i dansk udlændingelovgivning og strammet reglerne for ophold og sat ekstra ind for at sikre ro og i asylcentrene og vi opprioriterer samtidig hjælpen i nærområderne på den måde kan vi hjælpe flest vi afsætter to

milliard kroner i to tusind og sytten til den humanitære bistand blandt andet til nærområderne en del af de midler kommer fra sparede udgifter som kommer fra færre asylansøgere faktisk betyder færre asylansøgere

en milliard kroner til nærområderne i to tusind og seksten

så bare tage nogle af spørgsmålene i opløbet regeringen mener at de flygtningeudgifter der falder inden for

reglerne skal medregnes i bistandsopgørelsen men samtidig at de sparede midler som færre asylansøgere indebærer bliver ført tilbage til bistand i udviklingslandene og

de første tolv måneder af en asylansøgers ophold kan medregnes og derfor kan man ikke

sammenligne det aktuelle asylansøgertal med det aktuelle træk

har vi fastholdt en ansvarlig økonomisk politik

fuldt finansieret og svækker ikke de offentlige finanser vi har samtidig håndteret en investeringsudfordring for to tusind og sytten

og vi har indført investeringsrammer i selvejesektoren så vi i højere grad sikrer os mod fremtidige udfordringer på området det er en ansvarlig økonomisk politik i går løftede regeringen så sløret for økonomisk redegørelse her

læsning efter længere tids tilbageslag

er dansk økonomi inde i en fremgang hvor beskæftigelsen stiger stærkt

er nu vokset hvert år siden to tusind og ni

i byggeriet melder virksomhederne i stigende grad om mangel på arbejdskraft som en udfordring i takt med at der bliver færre hænder til de ledige jobs stiger risikoen for flaskehalse og for at virksomheder må sige nej til ordrer på grund af mangel på medarbejdere derfor er det vigtigt i økonomisk politik

at vi skal fastholde en tilbageholdende linje i finanspolitikken man kan jo sige at vi har en økonomi hvor motoren kører for fulde omdrejninger og ikke kan løbe ret meget stærkere og derfor er der behov for at vi

behov for at vi får flere ind på arbejdsmarkedet

det kan betale sig for flere danskere at lægge nogle timer ind i arbejdslivet ellers risikerer vi i danmark at opsvinget slutter inden det for alvor tager fat det danske arbejdsmarked skal være i form

til at tage imod væksten jo flere ledige hænder der er klar til at gribe opsvinget jo flere danskere kommer der med i opgangstider og jo stærkere en økonomi får

færre skal forsørges af det offentlige flere skal deltage på arbejdsmarkedet det vil være til gavn for danmark og ikke mindst for dem der i dag står uden for arbejdsmarkedet på den måde kan vi sikre at fremgangen bider sig fast og kommer hele danmark til gode

styrker den danske vækst i løbet af to tusind og sytten

rituelt plejer at sige at debatterne

at debatten i dag har været interessant men på sin egen måde det interessante var nemlig ikke hvad der blev sagt

at lægge mærke til hvad partierne

sagde nemlig at der var planer nok

skulle gøre med finansloven og der er kun sølle fire fire egne ændringsforslag fra det der engang var et politikskabende parti i danmark

blot dækker over en indre uenighed i rød blok som man gerne vil skjule

der kan vise forskellene blandt partierne enhedslisten har så også som nævnt og

de tredive timers arbejdsuge men det interessante er jo det som der ikke blev sagt noget om nemlig at enhedslisten lægger op til at kunne frigøre enogtyvetusind fuldtidsstillinger endda på en syv og tredive timers arbejdsuge ved at effektivisere administrationen og tidsregistreringen i den

sektor det synes jeg er interessant

enhedslistens ordfører blev udspurgt af fru

louise schack elholm om sagen

nogen enkel sag men det er interessant at enhedslisten nu er enige med regeringen i at den offentlige sektor kan moderniseres og effektiviseres det er

ny minister for offentlig innovation for at sikre at nogle af de ideer bliver

i livet og jeg glæder mig over at enhedslisten har en ambition om at der kan frigøres enogtyvetusind stillinger det betyder jo at så er det muligt også for enhedslisten at omprioritere inden for den

hvilket tager noget af behovet ud for et øget offentligt forbrug

det radikale venstre der var selvfølgelig en følelsesladet tale om det forfærdelige der sker i

og optimistiske håb som vi alle sammen drømmer om der kommer ud af

for at stoppe de uhyrligheder som assad og hans allierede desværre gennemfører i øjeblikket sf fik nævnt alle de

intentioner man har men glemte måske at sige at de alle sammen er i

modstrid med de handlinger der blev gennemført i den korte tid sf var

blev sagt men mere interessant hvad der ikke blev sagt jeg vil sige til sidst at

jeg synes at min forgænger som finansminister startede en god tradition med at invitere de nordatlantiske mandater ind

snak om hvordan finansloven påvirker dem

videreføre og skulle det virkelig være herre tórbjørn jacobsens sidste tale her fra denne fantastiske talerstol

det sidste besøg heroppe

takke aftalepartierne bag finansloven

om forløbet og hvor godt det har været og hvor glad man har været fordi jeg

sige at ud over de nuværende regeringspartier viser dansk folkeparti igen at de er klar til at tage ansvar for den samlede husholdning

uanset hvor svært det kan være at finde den ansvarlige finansiering fra gang til gang

jeg også gerne bruge lejligheden til at kvittere over partierne på tværs af blokkene for at have fundet sammen om at tage fælles ansvar for store beslutninger der er en meget bred aftale om

en fornuftig afvikling af pso afgiften som skaber sikkerhed om finansieringen af danmarks grønne omstilling som styrker danske virksomheders konkurrenceevne og som giver danskerne en billigere elregning

også fundet sammen om et nyt ejendomsvurderingssystem der giver mere retvisende vurderinger af danskernes ejendomme og grunde samtidig

vi nået til enighed om en tilbagebetalingsordning så de boligejere der siden to tusind og elleve har betalt en for høj skat

får pengene tilbage det synes jeg er meget rimeligt og det vidner om at vi rent faktisk på trods af de knubbede ord som politikere fra tid til anden giver hinanden finder sammen i fornuftige samarbejdsformer med finanslovsaftalen for to tusind og sytten fortsætter regeringen arbejdet med at sikre bedre kernevelfærd at gøre det lettere at være dansker at skabe et mere trygt og sikkert danmark dermed skaber vi grundlaget for vækst og fremgang i danmark og for et danmark som går i den rigtige retning alle nye initiativer er som sagt fuldt finansieret og dermed har vi lavet en finanslov med klare prioriteringer der samtidig holder de offentlige finanser på en ansvarlig kurs

regeringen har høje mål om både vedvarende vækst øget velstand mere tryghed og bedre velfærdsydelser til danskerne derfor ser jeg frem til

indbyde alle partier til et godt samarbejde herom i den kommende

at ministeren gerne vil tale om de ting der ikke blev sagt så lad os gøre

at afskaffe efterlønnen det der er tilbage af den det har venstres ordfører ikke afvist har konservatives ordfører heller ikke afvist så nu må det være på tide at regeringen står på mål for det her er det eller er det ikke regeringens hensigt også

alene er kommet med sølle fire ændringsforslag hvis det ikke er fordi man ikke ved hvad man egentlig vil med finansloven

jeg svært ved at finde nogen anden løsning end den at det er fordi man ikke vil afsløre hvor forskellige partierne i rød blok rent faktisk er med hensyn til spørgsmålet synes jeg

gentagne runder med statsministeren i den forløbne uge om præcis det samme forventer at jeg har et andet svar end statsministeren det har jeg ikke og svaret er derfor at vi i den kommende tid vil præsentere en samlet fornyet to tusind og fem og

hvor vi også vil lægge op til en konkret model for hvordan man laver en senere

til stede på daværende tidspunkt der er sat en passus ind om

man snarest skal til at tale om optjeningsprincipper i forhold til sociale ydelser

kigge på lov om social service

oversat til rigtig rigtig mange sprog men det gør det jo ikke mindre relevant for

enhver der opholder sig lovligt i landet har ret til hjælp efter

udfordre der har vi jo skrevet ind at vi skal drøfte dette

jeg gerne spørge den nye finansminister om snarest

den nye finansminister er her først i totusinde

danske velfærdsydelser det gør jeg fordi vi jo kender det helt grundlæggende alle sammen fra en social ydelse som vi er rigtig mange

den danske folkepension er noget som man kun får hvis man har opholdt sig fyrre år i danmark det er et princip som jeg gerne ser udbredt

yde til samfundskassen gennem en skattebetaling derfor skal vi i det nye år tage fat på den her diskussion hvordan det kalendermæssigt bliver

i gang med at kigge på men jeg tror på at det bliver tidligt i

værne om det velfærdssamfund som vi kender i

et samfund hvor vi udnytter de teknologiske muligheder mest

vil skabe rammerne for at man kan

bryder med de kendte grænser vi har og med den måde som man

baseret på gammel teknologi der sker så mange fantastiske ting i forhold til at blive klogere blive bedre til at udnytte ressourcerne

det med et lavere tryk på samfundets og

og for at kunne gribe det skal vi være klar til at omstille samfundet

om man kunne forestille sig at regeringen vil komme på bedre tanker og være med til sammen med et bredt flertal her i folketinget at sende en ekstraordinær akut støtte til aleppo som alle kan se

jeg tror pengene er der vi får jo markant færre asylansøgere til danmark i år end vi har beregnet og de penge kunne vi passende anvende til en akut ekstra humanitær hjælp til aleppo

os andre anvende pengene

er lavere end vi regnede med og udgifterne er lavere end vi regnede med men der er en række udgifter der rækker videre eftersom det er de første tolv måneder

en asylansøger en flygtning er i landet der regnes

til dac området derfor sørger vi selvfølgelig for at overholde dac reglerne

udviklingsbistanden jeg håber

vi kan få lavet en fælles løsning om det aktstykke der ligger

sparede asyludgifter

må sige jeg

har levet er vi gået fra en tres timers arbejdsuge

syv og tredive timers arbejdsuge samtidig med at vi har opbygget et velfærdssamfund som de fleste af os vel dybest set er stolte af nogle af os er

at det er ved at blive brudt lidt ned i hjørnerne i øjeblikket det kan altså lade sig gøre at skabe både vækst udvikling og at gå ned i arbejdstid

jeg synes at ministeren gør sig skyldig i totalt at overse at den udvikling der ligger foran os med it robotter og automatisering vil fortsætte hvorfor er ministeren så pessimistisk

i danmark i dag vi har en meget meget høj deltagereffekt blandt alle dem der er i den voksne alder vi har rigtig mange der desværre er på overførselsindkomst og som skal have en hjælpende hånd for at komme tilbage

og så sikrer vi bliver holdt fast på et velfærdsniveau

øge udbuddet af arbejdskraft var parat til at afskaffe den sidste del af efterlønnen

herre jacob jensen fra venstre

han var parat

de konservatives ordfører det samme

konservatives ordfører og at de konservative deltog i regering

end det her halve års forhøjelse af pensionsalderen som der var lagt op til i helhedsplanen

flere får en større gevinst ved at komme ind på arbejdsmarkedet vi har skrevet og vi har

første arbejde man

det er rimeligt at lavindkomstgrupper i danmark også får lov til at beholde noget mere af det de tjener til sig selv sidst men ikke mindst har vi i regeringsgrundlaget peget på at grænsen for hvornår man betaler topskat skal sættes

at flere for eksempel dansk metals medlemmer der i dag betaler topskat kan undgå

det er derfor vi har stillet det forslag

vil regeringen sende penge til aleppo nu gerne i morgen for det vil jo være konsekvensen hvis regeringen vælger at stemme ja til det ændringsforslag vi stiller

vi være i stand til at kunne sende penge til aleppo i morgen

halve år

vi bliver mindre nedslidt i hvert fald fysisk kunne vi så ikke også være med til at sikre at vi gør noget godt for dem der har det sværest ved at de der er raske og rørige bliver lidt længere på arbejdsmarkedet

pensionsalder man har nu er på vej op imod syv og tres og det var også det vi bad folk om

at leve til frem til år to tusind og fire siden da er vi blevet sundere og vi lever længere skulle vi så ikke også kunne holde til at arbejde lidt længere hvis ikke man

færre der bliver nedslidte dem der så alligevel bliver nedslidte uanset om

fysisk eller psykisk skal vi tage os

men arbejdsudbuddet er faktisk interessant og det er

marts to tusind og tolv spurgte den daværende beskæftigelsesminister om det er rigtigt at at beskæftigelsen altså hvor mange der arbejder afhænger af hvor stort arbejdsudbuddet er

som beskæftigelsesminister enig i at beskæftigelsen på sigt afhænger af arbejdsudbuddet

mere med venlig hilsen mette frederiksen

en mulighed for at komme til at lave noget andet derfor er et spørgsmål om

de velfærdsgoder som vi gerne vil have i danmark at der skal være råd til at folk der går på arbejde får lov til at beholde

være råd til at have en holdbar økonomi også i fremtiden ja så kræver det at man tager nogle initiativer

som ministeren sagde at vores velstand skal stoppe her altså at velstanden

skal vokse det vi foreslår er at man veksler noget af den voksende velstand og noget af det voksende forbrug fremover til

tak for for familiekrøniken ministeren glemte dog én ting i denne historiske gennemgang nemlig at ministerens bedstefar i sinding jo formentlig havde en arbejdsuge arbejdsuge på omkring tres timer da han var ung

arbejdstiden faldet markant samtidig med at lønningerne er steget og samfundets velstand er steget lige så markant så ministeren forsøger at få enhedslistens forslag til at fremstå som et brud med den historiske udvikling men det er det faktisk ikke det er tværtimod ministerens forslag der er et brud med den udvikling vi kender fra de sidste hundrede år og

ministerens bedstefar ministerens far og ministeren selv var blevet ved med at arbejde tres timer om ugen

produktivitetsforbedringerne betyder jo netop at vi er færre

lønningerne eller til mere fritid eller som

gennem de sidste hundrede år til en kombination af begge dele og fordelingen mellem de to er jo noget der afgøres ved overenskomstforhandlingerne

tale om tvang som ministeren sagde arbejdstiden er jo blevet sat ned igen og igen sidst

firserne har det betydet at lønnen har stået stille har det betydet at velstanden har stået stille

og lige nu er der endda plads til endnu mere fordi lønkvoten er historisk lav altså den del af de værdier der skabes som tilfalder lønmodtagerne er lav der er god plads til at øge den enten til mere fritid eller til mere i lønningsposen

veksler den til fritid hvordan man vil lave sammensætningen

der nok er meget få der vil bytte forbrug til fritid

at de undersøgelser jeg har set viser tværtimod er det jo omkring halvdelen af de danske børnefamilier der for eksempel føler at de har svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen

det velstanden altid bare skal stige og stige men der

forskel på den velstand der løftede almindelige lønmodtagerfamilier ud af tredje baggård og ind i et hus med lys og luft og så den velstand vi kigger fremad jeg tror i hvert fald at jo

med vennerne end lidt mere i lønningsposen

så siger ministeren at statens indtægter falder falder med det her forslag det er igen forkert statens indtægter vil også med

forslag stige men lidt langsommere end

ellers ville være steget ministeren glemmer

at komme ind på at der også er en række modgående positive effekter der vil forbedre den offentlige balance først og fremmest det at

vi når vi sænker arbejdstiden giver plads til flere på arbejdsmarkedet

jo spare os for en masse udgifter til dagpenge og kontanthjælp herudover har vi en række andre forslag til hvordan vi kan øge fællesskabets indtægter som jeg ikke kan nå at komme ind på nu

ja vi har stadig mange ledige derude som står og presser næsen mod ruden

der kommer et kapacitetspres for det betyder at nogle af dem der står bagest i køen til et arbejde får mulighed for at komme ind

ministeren for at tage diskussionen lad os lad os komme i gang lad os se hvordan og hvor hurtigt det kan gå jeg mener ikke at det kun skal være ministerens bedstefar og ministerens far der oplever at deres arbejdstid

til at arbejde mindre

skaber vi en situation hvor det ikke er os politikere der skal bestemme hvor meget der skal arbejdes at

giver frihed til at borgerne kan vælge selv man kan vælge at arbejde mere fordi man får mere ud af det eller man kan vælge at bruge det at man beholder flere af sine egne penge til at holde mere fri det er den liberale vej at gå det er den vej jeg foretrækker og som

politikere

offentlig debat hvor en række debattører særlig fra højrefløjen har forsøgt at tegne et billede af at det her er komplet urealistisk og umuligt

vi gået ind i debatten for vi mener det er en vigtig debat af hensyn til børnefamilierne af hensyn

samfundet og ikke mindst af hensyn til klimaet for mens mere forbrug

erhvervs og vækstministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve til fem og tyve fire hundrede og otte og halvtreds syv og tyve til fem og tredive og syv og tredive til fyrre af finansministeren de er vedtaget til § niende skatteministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og fyrre og to og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og fyrre af finansministeren

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og en og tredive af sf som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fyrre til ni og fyrre af finansministeren de er vedtaget til § ellevte justitsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer halvtreds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en og halvtreds af finansministeren

afstemningen er slut

der stemmes om ændringsforslag nummer to og halvtreds af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer tre og halvtreds af finansministeren

forslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire og halvtreds af finansministeren

forslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og halvtreds af finansministeren det er vedtaget til § tolvte forsvarsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og halvtreds til ni og halvfjerds af finansministeren

er vedtaget til § fjortende udlændinge integrations og boligministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og firs til otte og halvfems fire hundrede og ni og halvtreds til

er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tredive af sf som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seksten til

af finansministeren forslagene er vedtaget til § femtende social og indenrigsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og tyve

af finansministeren forslagene er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tredive af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og halvtreds

af finansministeren forslagene

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og en til

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og tres og to hundrede og femten til

er vedtaget til § nittende uddannelses og forskningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og halvtreds

af finansministeren forslagene er vedtaget til § tyvende ministeriet for børn undervisning og ligestilling ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og firs

af finansministeren forslagene er vedtaget til § enogtyvende kulturministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og to og tredive

kirkeministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og fyrre og tre hundrede og fem og fyrre af finansministeren forslagene er vedtaget

til § fireogtyvende miljø og fødevareministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og fyrre af finansministeren forslaget er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og tredive af sf

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og fyrre til

af finansministeren forslagene er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tredive af sf og der kan stemmes

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og en og tres til

transport og bygningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og tres til

er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og tredive af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og halvfjerds

til § niogtyvende energi forsynings forsynings og klimaministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og to og firs

er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tredive af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og halvfems

og en og halvfjerds og tre hundrede og otte og halvfems til

til § fem og tredive generelle reserver jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og fyrre af sf som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om

og to og halvfjerds og fire hundrede og elleve til

er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og en og fyrre af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og femten

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og fyrre af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og atten til

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og

forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og fyrre og fire hundrede og otte og fyrre af sf som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og fyrre

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og halvtreds og fire hundrede og en og halvtreds af sf som forkastet

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og halvtreds af sf

jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og halvtreds af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tyve og fire hundrede og tre og tyve af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og halvfjerds fire hundrede og fire og tyve og fire hundrede og fire og halvfjerds til

§ otte og tredive skatter og afgifter der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvtreds

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og firs af finansministeren forslaget

om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og firs til

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvtreds af sf

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvfems af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og halvfems til

er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvtreds af sf som forkastet forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og en til

genudlån med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem fem hundrede og seks fire hundrede og ni og tyve og fem hundrede og syv til

er vedtaget til § en og fyrre beholdningsbevægelser med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fjorten

af finansministeren forslagene er vedtaget til § to og fyrre afdrag på statsgælden ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og tyve til

jeg foreslår at behandlingen af finanslovsforslaget standses og at lovforslaget henvises til fornyet behandling i finansudvalget hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget